helt enig i intentionen om at udsatte borgere skal hjælpes og tilskyndes til at finde job

for nogle borgere er vejen til fuldtidsbeskæftigelse ganske lang for nogle er det måske ikke lige inden for rækkevidde men selvforsørgelse er ambitionen for alle som kan derfor skal vi sikre et forsørgelsessystem der har den rette balance

komme i selvforsørgelse og

mest udsatte også er muligt at arbejde for eksempel få timer om ugen

for få timers arbejde er selvfølgelig bedre end intet arbejde vi har allerede i dag en sund balance i vores forsørgelsessystem hvor det både kan betale sig at komme i selvforsørgelse og hvor det kan betale sig at tage småjob

aktuelt bedste mulighed lad mig tage udgangspunkt i kontanthjælpsområdet regeringens indførelse af et kontanthjælpsloft og en to hundrede og fem og tyve timersregel betyder at det er blevet mere attraktivt at arbejde frem for at være på offentlig forsørgelse med kontanthjælpsloftet er der lagt loft over hvor meget en person kan få i kontanthjælp boligstøtte og særlig støtte når man arbejder får man løn og mindre kontanthjælp hvilket giver plads til mere boligstøtte under kontanthjælpsloftet og det resulterer i en betydelig gevinst samtidig indebærer reglerne for fradrag i kontanthjælpen helt generelt at man ikke får fratrukket hvad der svarer til hele lønindtægten i hjælpen man beholder fem og tyve kroner per time

vil derfor efter regeringens indførelse af et kontanthjælpsloft helt konkret have tre tusind fem hundrede kroner mere til sig selv om måneden hvis personen småjobber ti timer om ugen end på kontanthjælp alene det svarer til en stigning i rådighedsbeløbet på ni og halvfjerds kroner per time

samtidig er der stadig en yderligere økonomisk gevinst hvis den pågældende tager et fuldtidsjob og kommer helt ud af offentlig forsørgelse tager vi en ydelse som ressourceforløbsydelse eller førtidspension er der også klare incitamenter til at arbejde i små job ved siden af ydelsen så den økonomiske gevinst er der faktisk i dag der er en gevinst ved at komme i selvforsørgelse og for udsatte grupper er der

med såkaldt dag til dag formidling af småjob til udsatte kontanthjælpsmodtagere forsøget blev besluttet som en del af kontanthjælpsreformen og bakkes op af et bredt flertal i folketinget inklusive venstre forsøget som er i gang i fjorten kommuner indebærer at kontanthjælpsmodtagere eller integrationsydelsesmodtagere

samtidig får de en lempeligere indtægtsregulering i kontanthjælpen vi følger naturligvis forsøget som kører året ud jeg deler altså intentionen i liberal alliance og det radikale venstres forslag om at der skal være både hjælp og tilskyndelse til at tage et arbejde for udsatte borgere men der er behov for at vi bliver mere præcise

der eventuelt kan være for de mest udsatte til at påtage sig småjob og hvordan et eventuelt konkret forslag kan udformes hensigtsmæssigt med det mener jeg bla at fuldtidsbeskæftigelse

her kan skattefritagelse af større beløb give problemer en enlig kontanthjælpsmodtager ville eksempelvis have

hundrede kroner mere til rådighed ved et småjob ved siden af kontanthjælpen sammenlignet med

hvis der indføres et socialt frikort på fem tusind kroner om måneden

administreres let og enkelt og vi skal se på finansieringen af de

må forventes at indebære regeringen vil derfor lægge op til at overvejelserne om forbedrede vilkår for at udsatte kan tage småjob for eksempel i form af socialt frikort kan ske i sammenhæng med de relevante økonomiske forhandlinger til

det på krav om overenskomstmæssig løn jeg vil gerne bede ministeren om at korrigere mig hvis ikke det er rigtigt det betyder jo at de mennesker

er med i de forsøg er i stand til at arbejde til overenskomstmæssig løn

§ en og firs i serviceloven det er faktisk

det deres liv af mange forskellige grunde de kan ikke arbejde på

så skal det være alle typer

således at det i virkeligheden er den enkelte udsattes kapacitet der er styrende for hvilket fodfæste den pågældende kan få så

den er ærligt ment vi ønsker at spille med på at få fundet det bedst mulige fundament her for de svageste borgere så vores eneste forbehold

er knyttet til overgangssituationer således at der ikke opstår deadlocksituationer så man pludselig får mindre ud af at arbejde mere hvis man kommer godt

nu må vi jo spørge forslagsstillerne at det egentlig handler om jobs som slet ikke skal reguleres der skal ikke være nogen ansættelseskontrakt der nogen krav om om

udenfor som de befinder sig i

på en sådan måde at man

andet sted kan blive en del af et fællesskab og samtidig

bygget op på en enkel måde så bør vi arbejde det igennem og bare sikre at der ikke opstår deadlocksituationer

en form for for minijob eller et alternativt

den gruppe er som som jeg kan se det på førtidspension hvor meget gennemslag der skal være i forslaget for den gruppe

set enig i at det

vi taler om og jeg deler fuldstændig opfattelsen af at hvis man er i stand til at give de pågældende mennesker et fodfæste qua en ordning som den her

så længe siden at der var en omfattende diskussion under temaet café kaffegal hvor det netop kom frem at en række førtidspensionister fandt at det

afgørende for deres tilværelse at der bliver opretholdt en dispensationsordning således at

i stand til ved siden af deres førtidspension

det her med udsatte fra § en og firs er

kun dem fra en og firs det drejer sig om

der står også i forslaget at de ikke betaler skat men hvis de får kontanthjælp

betaler de vel skat af kontanthjælpen

få en oversigt jeg forventer ikke at ministeren svarer her

det gælder ikke mindst de grupper i samfundet der er målgruppen for det her forslag som vi behandler i dag

har kæmpet mod kontanthjælpsloftet og fortsat kæmper mod omprioriteringsbidraget det er nemlig det stik modsatte af at investere i mennesker det er at gøre mennesker fattigere økonomisk og socialt og det støtter vi selvfølgelig ikke jeg nævner det for at understrege at selv om det her er et rigtig fint forslag

modsvarer det altså ikke på nogen måde de negative konsekvenser der følger af regeringens liberal alliances konservatives

grundlæggende tror vi på at langt de fleste gerne vil tage ansvar for

eget liv og vi mener det er vores opgave at sikre at de har mulighed for at gøre det enten gennem uddannelse

vi også positive over for forslaget om socialt frikort det kan være en måde at skabe nye veje til beskæftigelse på for udsatte borgere det er mennesker der kan have svært ved at leve op til de krav der stilles på arbejdsmarkedet som for eksempel stabilt fremmøde eller mange timers arbejde om dagen de kan nyde godt af muligheden for at

overskud til det kan komme og yde et stykke betalt arbejde det er godt for dem økonomisk men ikke mindst

det gøre en positiv forskel for dem socialt de får mulighed for at bidrage med det de kan og kan de samtidig bruge det sociale frikort til at komme tættere på ordinær beskæftigelse vil det kun være en gevinst det vigtige er selvfølgelig at de ansættes på ordentlige løn og arbejdsvilkår

den løn de tjener ikke modregnes i deres ydelser på beskæftigelsesministeriets område er der igangsat et projekt i regi af satspuljen der afprøver hvordan flere udsatte ledige kan få et arbejde målet er at give deltagerne troen på at de kan komme tættere på arbejdsmarkedet intentionen bag satspuljeprojektet er den samme som

hvilket som udgangspunkt selvfølgelig er at foretrække

noget i gang i satspuljen uden at følge op på det for derefter at sætte noget lignende i gang uden at vide om det virker efter hensigten det er ikke sådan vi skal arbejde vi vil derfor opfordre til at

fra satspuljeprojektet til at kvalificere det udmærkede forslag om socialt frikort

vil sige at det

forsøgene og beskriver dem som

som ofte er hjemløse og faktisk har det rigtig rigtig dårligt

brug for at få den anerkendelse der ligger i at være med i et fællesskab det er starten på at livet bliver mere muligt at håndtere så hvis vi kan dele den

måske var blevet beskrevet lidt bedre

af hvilke grupper det var i stedet for

en og firs men lad det nu ligge det har vi fået udredt

i den her gruppe der kan blive omfattet af to hundrede og fem

det kan være nogle psykisk syge der

placeret der i umindelige tider

de måske ikke burde være placeret der det kan være prostituerede

af så vi får en oversigt over hvad det er for en gruppe

om vi skal også være klar over som det også er blevet nævnt her at man

type af kontanthjælpsmodtagere her med de forhold de lever under

at de får en opgave og

derfor kan man heller ikke sige at der skal være en bestemt

også i dansk folkeparti at det er prisværdigt hvis man kan hjælpe nogle

ordentlig udredning af gruppen

arbejder videre med det i udvalget så

rigtige oplysninger og får fat i den helt rigtige gruppe og får aftalt

skal indberettes fra arbejdsgiverside

af at oplyse for jeg tror ikke at

ser jeg frem til den udredning som ministeren har lovet at komme med så har vi lidt at forholde os til og så vil vi arbejde videre med det i udvalget men som sagt er

positive over for det her og jeg tror også nok vi finder en løsning på

men det kan herre finn sørensen spørge fru laura lindahl

integration på arbejdsmarkedet en overenskomstmæssig løn

tror at vi taber den gruppe helt på jorden hvis

nemlig at vi gerne vil hjælpe og tilskynde udsatte borgere til at finde et job også når der blot er tale om få timer lidt er bedre end intet der er hele tiden behov for at de mest udsatte i vores samfund skal have en tilskyndelse til og have gode muligheder for at arbejde

i småjob af få timers ugentlig varighed og det skal i højere grad være muligt

kunne betale sig for de mest udsatte borgere

arbejde i det omfang de kan magte det derfor skal det gøres nemt for virksomhederne at tilbyde de mest udsatte borgere småjob også på dag til dag basis der er allerede i dag igangsat et forsøg med udsatte kontanthjælpsmodtagere med dag til dag formidling af småjob samt med et lempeligere fradrag i kontanthjælpen men det er bestemt

at se på om vi kan skabe et system hvor det både er attraktivt at arbejde fuld tid og i få timer om ugen frem for alene at være på offentlig forsørgelse som jeg forstår partierne bag forslaget handler det om en meget afgrænset gruppe af vores mest udsatte borgere

lang og måske

og hvor måske især det nuværende system bremser for deres deltagelse på arbejdsmarkedet venstre har allerede været med til at gennemføre reformer der giver udsatte borgere incitament til at tage et arbejde og dermed blive selvforsørgende her har vi gennemført

med et bredt flertal i

en beslutning om at iværksætte et forsøg som i øjeblikket foregår i

vil gerne sige her til slut at indførelsen af et socialt frikort for en begrænset udsat gruppe

afklaret gruppen balancen i forhold til

fastholdelse af incitamentet til at tage et fuldtidsarbejde at ordningen

og en eventuel finansiering hvis det er nødvendigt

også indgå i disse overvejelser så på den baggrund

vil venstre sådan set gerne tilkendegive at vi vil overveje hvordan vi kan indgå i et

at man skal præstere to hundrede og fem og tyve timers ordinært arbejde om året hvis man ikke skal straffes økonomisk

kontanthjælpsloftet og fra reglen om de to hundrede og fem og tyve timer

er aktivitetsparate og mere eller mindre langt fra arbejdsmarkedet og for nogles vedkommende meget langt fra arbejdsmarkedet

bare gå ud og tage de småjobs så hvad er det for et system ordføreren nu taler om

jo mennesker der er kategoriseret som aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

af kontanthjælpsloftet i det omfang de har en husleje de kan betale

mellem hele den gruppe der bliver ramt af kontanthjælpsloftet og to hundrede og fem og tyve timersreglen og så den gruppe vi taler om her

jeg spørger bare

nemt at tage småjobs da man skulle gennemføre kontanthjælpsloftet og to

at sige hvordan kan vi skabe en trædesten der gør at de både kan få et højere selvværd men også kan bevæge sig langsomt i retning af at kunne deltage i et arbejdende fællesskab og det vil vi gerne

for en meget udsat gruppe mennesker

folketingssalen men når man

medvirket til adskillige lovgivninger og en økonomisk politik der har gjort livet meget meget sværere for lige nøjagtig den gruppe som man nu

noget som en meget dårligere regulering af kontanthjælpen som følge af skattereformen fra to tusind og tolv og at man har prioriteret en økonomisk politik hvor det er vigtigere at give nogle skattelettelser end at sørge for noget velfærd ude i kommunerne

for at der i kommunerne er en bemanding som kan tage sig af den socialpolitiske indsats som den her gruppe har så hårdt brug for man kan tænke på den

regerings kontanthjælpsreform og man kan tænke på kontanthjælpsloftet og to hundrede og fem og tyve timersreglen så de to partier har hver for sig og nogle gange sammen

et forslag som måske kan gøre livet lidt bedre for den gruppe der ser vi positivt på det der handler om en lempeligere modregning i kontanthjælpen

man kan tjene uden at blive modregnet i kontanthjælpen og det så enhedslisten meget gerne blev sat i vejret

et af de store problemer for den her gruppe

alle mulige andre på kontanthjælp

hvorfor skal det ikke gælde alle der er på kontanthjælp og det er enhedslistens synspunkt at det bør det gøre det samme

så en skattefritagelse i bunden af samfundet bliver finansieret

så stor fornøjelse af de mange skattelettelser der er givet nemlig dem i toppen af samfundet så er det bestemt

hinder for at enhedslisten kan være med til et eller andet

det her når vi får opklaret nogle af de mange uklarheder men det er ligesom for at sige at man

forslag er hvad det er for nogle job man

de arbejder hvem er de egentlig ansat af er de ansat af kommunen sådan

ansættelsesforhold hos en arbejdsgiver

en helt ny situation og en sårbar situation over for en arbejdsgiver

man vil springe over eller hvad enhedslisten har samme holdning

socialdemokraterne selv om man kun kan arbejde ganske få timer om ugen

skal man da have en overenskomstmæssig løn eller det der svarer dertil vi skal ikke her fra folketingets side stille krav om at der skal være en overenskomst det

diskussion vi har men det skal jo være

den overenskomstmæssige aflønning det har også noget at gøre med de gruppers

mulighed for at betragte sig som en ligeværdig del af arbejdsfællesskabet

er jo en dårlig start hvis man ikke grundlæggende har de samme rettigheder som andre på den arbejdsplads hvor man arbejder men selvfølgelig med det forbehold at man kun kan arbejde meget meget få timer

forslag om at sikre mulighed for at lave en ordentlig socialpolitisk indsats for den her gruppe for det er jo nok det de har allerallermest brug for på baggrund af de nedskæringer i

skal vi jo have opklaret hvad konsekvenserne er både for de pågældende mennesker og for den pågældende ordning men selvfølgelig også hvilken indvirkning den kan have

det her forslag kan måske hjælpe noget på den sidste del af det og derfor har vi jo ikke bare hældt det ned ad brættet men vil ligesom de andre ordførere selvfølgelig gå ind i udvalgsbehandlingen og se om vi kan

hundrede meter herfra

tale om nogle borgere som ikke har nogen som helst mulighed eller chance for at komme ind på det ordinære arbejdsmarked

aftalt af arbejdsmarkedets parter og som retter sig mod mennesker som ikke har sociale problemer og som kan gå ind på arbejdsmarkedet det er ikke tilfældet for de her mennesker

også mennesker som er trætte af den eksisterende socialpolitik det er mennesker som faktisk har en masse ressourcer og de ressourcer vil de gerne bringe i spil

ved at tage nogle småjob som man aftaler med en arbejdsgiver det kan være en caféejer det kan være man skal rydde nogle stole ud eller rydde dem væk igen men det er bare meget vigtigt at holde fast i det er nogle mennesker som ikke kan

den dagligdag vi kender det er mennesker der har svært ved at møde op til tiden og som ikke altid ved hvad dag i

de har brug for noget der er meget meget simpelt og der står herre finn sørensen og taler om ordinære ansættelsesforhold og alt muligt andet det har intet med den her gruppe at gøre

bare konstatere jeg synes det er ærgerligt at enhedslisten som ellers siger de kerer sig om de mest udsatte afviser et sådant forslag

mennesker som vil udnytte arbejdstager men det er ikke det der er tilfældet det er faktisk tilfældet at der er en lang række arbejdsgivere som gerne vil yde et socialt bidrag i det her eksempel ved

fra dag til dag og bygget på tillid til at man gerne vil hjælpe nogle mennesker sådan er det faktisk derude i den virkelige verden og det synes vi ikke man skal

ved at have en masse bureaukratiske ordninger det skal vi da rydde af vejen så mennesker kan finde sammen mennesker der gerne vil hjælpe hinanden

hvor begge parter kan få gavn af det det er det nogle af de her mennesker efterspørger

der er i et ansættelsesforhold det er desværre nødvendigt

beskriver det når vi taler om den her gruppe har jeg altså den grundholdning at det ville være rigtig rigtig godt hvis vi

få gang i nogle initiativer der kan gøre at

har overskud til det kommer tættere på arbejdsmarkedet det kan også være i form

meget få timer om ugen det kan det sagtens være enhedslisten er meget åben over for det og der skal jeg lige gøre opmærksom på at vi jo allerede her fra folketingets side har understøttet udviklingen af socialøkonomiske virksomheder som

godt instrument til det hvis man vil

skal mennesker hvis de er i et ansættelsesforhold hos en arbejdsgiver

have nogle rettigheder og det kan jeg så høre på ordføreren at

tage imod de her mennesker

nogle der melder sig fordi de har en social bevidsthed

havde jo en købmandskæde

fik øje på nogle der havde det rigtig rigtig dårligt

hentede for eksempel alkoholikeren som ikke mødte på arbejde som

er meget forskel på at være på et ordinært arbejdsmarked

kommunernes samarbejde med dem

nogle som engagerer sig i hele den brede verden

der er jo intet i det her forslag der vil udbrede den sektor det her handler jo i sin substans

kontanthjælpsmodtagere i den her gruppe skal have en lempeligere modregning og skal slippe for at betale skat

det er jo ikke noget der ændrer noget som helst på arbejdsmarkedets måde

og det er lempeligere modregning i kontanthjælpen og skattefritagelse for den her gruppe det er det eneste der er

hvordan vi får skabt et arbejdsmarked hvor der rent faktisk er plads til den slags mennesker

som skal hjælpe med at få det til at fungere i praksis feks hvor meget må en person arbejde om dagen

om året uden at betale skat eller at få modregnet ydelser er der tale om nogen mindsteløn hvad med arbejdsmiljøet skal kommunen formidle småopgaverne eller kan en købmand for eksempel finde

en dagsarbejder på gaden eller i butikken

man kan komme lidt tættere på det og om ordførerne fra de radikale eller

korttidsarbejder til vedkommende får udbetalt sin løn kan man komme

gerne bidrage til at finde svar på de her spørgsmål

to timer eller hvad de kan håndtere

så får kontant betaling når de er færdige med at udføre

ansat af københavns kommune som ledede det hotel og som havde

række af de mest udsatte mennesker

arbejdede på hotellet når de kunne hun sagde til

var en konto på for eksempel seks tusind kroner om året som

når xx har så svært ved at møde til tiden han så endelig møder til tiden skal han have en belønning

et retningsgivende budskab til nogle af de her mennesker vi taler

vi så henviser til sociallovgivningen servicelovens § en og firs

udtryk for en socialpolitik og kommunalbestyrelsen

at forbedre den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt tilbud om samvær aktivitet behandling omsorg og pleje det er klart at man jeg har

arbejdsmarkedets funktioner som vi kender dem men det er klart

hvordan forestiller vi os så egentlig at det skal foregå i

vi mener at én måde kunne

den målgruppe som gerne må feje gården for

ejendom med lejligheder med forskellige småting

centrale er jo at skabe den aktivitet og det sociale fællesskab og få den personlige funktion udvidet og

i sociallovgivningens § en og firs

og arbejdsgiverne skal jo melde sig de skal vide at det her er en mulighed hvis de har dette sociale sigte

ledere af en forretning i en stor kæde i danmark som faktisk gør sig umage med at få øje på de skæve eksistenser og skaber nogle job til dem nogle jobmuligheder men det er en helt anden situation for de kan

mere end dem vi taler om her

ledere af virksomheder som gerne vil

har den rundhåndethed om jeg så må sige at det vil de gerne bidrage med

så er der blevet rejst spørgsmål om rettigheder især af

anden form for rettighed når man laver en aftale med en arbejdsgiver og det må vi også tale om hvordan man

et forhold en relation som man må tage højde for

jo givet tilsagn om at bidrage til at vi får udredt

vi kan gøre det i fællesskab fordi vi har vores forskellige tilgange til har vores forskellige opfattelser af det og vi ser meget gerne at det er et bredt flertal i folketinget

det er en vigtig indsats og vi kan måske også bidrage til et holdningsskifte

søen om man så må sige så det er en dialog der skal til med de udgangspunkter som vi nu har som partier

opleve at de gør en forskel at de kan føle sig betydningsfulde og at de kan få en form for anerkendelse for den indsats de gør egentlig betragter jeg sådan set også mest forslaget

et socialpolitisk forslag og egentlig ikke særlig beskæftigelsespolitisk

og det er også derfor at det er mig der står på talerstolen som som socialordfører

på at skabe en enklere vej til nogle småjobs som de ikke nødvendigvis kan forpligte sig til men hvor motivationen kan ligge i at man kan tjene en skilling fra dag til dag og at man kan gøre noget som

andre en sådan ordning er nødt til at være fleksibel i forhold til borgere med et meget ustabilt liv men den kan fungere som et lille skub til at udføre nogle mindre opgaver

småpenge i lommen så vi er altså

nogle spørgsmål i udvalgsarbejdet som vi gerne vil have drøftet

nogle bekymringer der allerede er rejst her tidligere det ene er hvad er målgruppen når vi taler om de mest udsatte hvad er så udsathed det bliver vi også nødt til

andet spørgsmål kunne være er det kun det lokale erhvervsliv der skal være med i ordningerne eller kunne det være boligselskaber eller eller kommunale virksomheder

der står at det er kommunen der skal være formidler eller at borgeren kan få et autorisationskort som også

og medforslagsstiller sagde sagde men hvordan sikrer vi en eller anden form for registrering

aftale som der er blevet sagt for hvis borgeren nu selv er formidler hvordan sikrer vi så at der for eksempel er et arbejdsmiljø hvor man ikke kommer til skade

nogle borgere der ikke er lige ædru og straight hver eneste gang de kommer

udfører og hvad gør man hvis der sker en en arbejdsskade mens de udfører det job

bureaukratiet skal stå mål med omfanget og og

er blevet sagt tidligere hvordan spiller det sociale frikort sammen med de eksisterende ordninger i kontanthjælpssystemet

godt nok er det forsøg der blev lavet i forbindelse med kontanthjælpsreformen i to tusind og tretten ikke helt den samme målgruppe

jeg tror bare det er rigtig vigtigt at vi ikke får lavet sådan nogle indsatser som er knopskydninger

der overlapper hinanden vi er nødt til

så vi ikke på den måde forhindrer nogen der måske kunne komme tættere på arbejdsmarkedet

at komme det fordi de så er på den her ordning men jeg hæfter mig så også ved at det jo netop er et forsøg der lægges op til og et forsøg som kommuner frivilligt kan byde ind på og som der kommer til at ske en

god grund til at støtte op om at vi finder en

frikortet er en god idé hvis vi får får afgrænset målgruppen og hvis nogle af de

vi har skabt et samfund i danmark

komme ind på arbejdsmarkedet vi har nogle høje mindstelønninger

vi har en stor målgruppe der står uden for arbejdsmarkedet og som vi har et reelt ønske om at inkludere i vores samfund det er utopi

det sker fordi de har oplevet tidlige svigt har psykiske lidelser eller på anden måde

nogle sociale omstændigheder der har været uden for deres egen kontrol og derfor mener vi der skal

en særlig social indsats over for de her mennesker når vi taler med folk i branchen brugerorganisationer dem som beskæftiger sig med det her

handler om hvordan man bruger pengene

bruger pengene bedst som det er i dag at man kunne målrette det meget bedre vores ønske er at få lavet nogle konkrete initiativer som er målrettet nogle konkrete målgrupper som har behov for hjælp

en time om ugen den ene uge og så går fjorten dage før man overhovedet har mulighed for at bidrage en time igen men håbet er

kommer til at være selvforsørgende vi tror ikke på at de her mennesker nogen sinde kommer til at være fuldstændig

er meget meget meget langt fra det ordinære arbejdsmarked men vi tror på

hvis vi giver dem muligheden for at tilnærme sig arbejdsmarkedet hvis vi giver dem muligheden for at bidrage i det omfang

og vi tror på at en god time kan blive til flere gode timer som jeg nævnte tidligere i et spørgsmål til en af ordførerne

handler det her om at der lige nu er et gap mellem et arbejdsmarked hvor der er nogle rigtig høje indgangsbarrierer

målgruppe som er ekskluderet af samfundet og det vi vil forsøge med det her er

en bro mellem den her målgruppe

det her er et bud og jeg anerkender fuldt ud

uafklarede spørgsmål som jeg glæder mig over ministeren

få konkretiseret og blive klogere på men det her handler

i udvalgsarbejdet og blive enige om

alle partierne er positive over for intentionen

og så må vi finde ud af hvordan man kan gøre det på en nem ubureaukratisk måde så vi rent faktisk får bygget den her bro mellem en målgruppe

der

gruppe på en eller anden måde kan komme ind på en virksomhed og bidrage med noget lønarbejde i nogle ganske få timer hvad er det i de eksisterende regler

jeg ikke om arbejdsmarkedet vi jo helt enige om at

uoverstigelige barrierer i kraft af de krav som arbejdsgiverne stiller men

byde ind og hjælpe i deres lokalområde og tage et socialt ansvar og det ønsker vi at gøre så let som overhovedet muligt for dem

selvfølgelig den her del med den kontante afregning når man er der altså en eller anden ordning hvor

sikkert en masse uhensigtsmæssige regler vi godt kunne lave om og som kunne hjælpe en målsætning som vi nu er enige om alle sammen men hvad er det lige i det her tilfælde

for noget bureaukrati ordføreren vil afskaffe er det det at der skal være en ansættelseskontrakt er det det at der er nogle arbejdsmiljøregler der skal overholdes er det sådan

du bruge og så kan den enkelte borger give et nap med i en time eller to og få en kontant afregning og gå derfra

det ville være nemt og ubureaukratisk

virksomhed og nemt og ubureaukratisk for den enkelte borger og

er åbnet

loven så hensynet til social og miljømæssig bæredygtighed bliver et lovkrav i forbindelse med

minde om at atp er en selvstændig selvejende institution som ledes af sin egen bestyrelse og repræsentantskab der består af arbejdsmarkedets parter som beskæftigelsesminister har jeg derfor heller ikke nogen instruktionsbeføjelser i forhold til den daglige ledelse af

er en bredt favnende tillægspension som omfatter både lønmodtagere og personer på overførselsindkomst for mange er

fortsat den eneste tillægspension de har til deres folkepension

i verden for at sikre de bedst mulige pensioner til

er altså forpligtet til at forvalte danskernes opsparing med henblik på at sikre den bedst mulige pension når de bliver ældre det er omdrejningspunktet for atps investeringsvirksomhed

må ikke bruge medlemmernes pensionspenge med andre formål for øje uanset hvor samfundsnyttige de måtte være det blev også slået fast i forbindelse med førstebehandlingen af lovforslaget

i nitten tre og tres hvor det dog ikke var miljøspørgsmål men erhvervspolitik der blev drøftet der blev dengang rejst spørgsmål til den daværende arbejdsminister erling dinesen om reglerne om placering af midlerne i

tager samfundsansvar

at atps arbejde med samfundsansvar dels hviler på bestyrelsens retningslinjer

dels på bestyrelsens politik for aktivt ejerskab det fremgår af retningslinjerne for social ansvarlighed i investeringer

dækker et bredt spektrum af samfundsmæssigt relevante problemstillinger inden for miljø sociale forhold og ledelse de såkaldte esg

investeringer gennem fokus på og respekt for social ansvarlighed samtidig med at det skal komme de berørte medarbejdere virksomheder og lokalsamfund til gode retningslinjerne stiller krav til de virksomheder

for skal de respektere lov og ret i de lande hvor de opererer for det andet skal de respektere de regler normer og standarder der følger af konventioner og andre internationale aftaler som danmark har tiltrådt uanset om det land hvori selskabet opererer har tiltrådt disse vi kan nok alle sammen være enige om at social ansvarlighed oftest er en forudsætning for varig god investering og altså en bevarelse af investeringernes værdi afkastmæssige hensyn og hensyn til social ansvarlighed vil derfor især i et lidt længere tidsperspektiv oftest trække i samme retning jeg har fuld tiltro til

at opretholde en balance mellem disse hensyn at de både formår at have fokus på social ansvarlighed og at skabe et godt

til at investere i bestemte virksomheder eller afskæres fra at investere i virksomheder der kan sikre det bedst mulige afkast vil man bryde grundlæggende med sigtet med

vil ikke have samme mulighed for at sikre de bedst mulige pensioner for sine medlemmer med de bemærkninger mener regeringen ikke at der skal ændres i de gældende regler for

som øvrige pensionsselskaber har gør det slet ikke indtryk på ministeren

fornuftigt grundlag for at kunne lave retningslinjer for

hvordan man i en turbulent verden skal placere sine investeringer det er en bestyrelse

et repræsentantskab og skal selvfølgelig følge

jeg slet ikke se hvad problemet er og hvis det er uansvarligt

har vi jo en noget større diskussion om hvilken investeringspolitik

vi ser i verden det noget af det mest ansvarsfulde og

guidelines for andre selskaber rundtomkring i verden

jeg mener ikke det ville være hensigtsmæssigt hvis vi begynder

give atp ringere muligheder for at forvalte deres investeringer end for eksempel arbejdsmarkedspensionsselskaberne og til skade for de svageste borgere

på mange måder er positivt

sigte for øje at tjene penge til sine pensionskunder det andet er

en ansvarlig bestyrelses opgave at bevæge investeringerne i en anden retning ligesom man ser andre pensionsselskaber gøre blandt andet pensiondanmark der går forrest i den henseende

vi synes også det er fornuftigt at det er lønmodtagernes egne repræsentanter der

administrere deres egne penge og derfor kan vi heller ikke bakke op om det element i beslutningsforslaget som indebærer at man ændrer lov om

at det også vil have meget vidtgående konsekvenser hvis

været en del af den kreds der investerede i blandt andet dong

her for nylig og dong energy er rent faktisk

man kan mene om de øvrige der skød kapital ind

med til at lave en lang række investeringer som netop er en del af den her transition

producere energi på så med de bemærkninger i tillæg til det som ministeren var inde

rimeligt nok og på tide kan man sige at vi reviderer loven så den rent faktisk

helt almindelige lønmodtagere som ikke har nogen indflydelse på hvad der investeres

spørgsmål til ministeren er jo at der er negativt afkast på det der er miljømæssigt usunde investeringer

er større afkast på det der i miljømæssig forstand er

at sikre at investeringerne går i den retning fordi det rent faktisk også

hvis man lige nu og her og hele tiden skal vurdere

at bevæge sig fra sort energi til grøn energi og og det

bare ikke helt synspunktet i dansk folkeparti

olie gas og kulproduktion i hvert fald ikke på nuværende tidspunkt

lige nu og her gør vi vi i hvert fald ikke vi har fuld tillid til at

vurderer hvor de kan få det bedste afkast til deres medlemmer det er jo sådan

forvalter medlemmernes penge på den bedst tænkelige måde og

pension når de engang bliver berettiget til det og hvordan de gør det synes jeg ikke vi skal blande os i det var noget andet hvis

man havde et direkte forbud mod produktion af de her

diskutere det og om det var rimeligt at man skulle investere i det

problemet her og

med i atp ja man er

tillægspensionsordning hvor man får noget udbetalt

man måske gå ind og se på

det ønsker vi bare ikke i dansk folkeparti vi stoler på

har nogle investeringer der giver underskud

bedre afkast det er det en ansvarlig bestyrelse altid skal gøre de skal arbejde til gavn for deres medlemmer

at

den forbindelse men vi skal ikke lovgive om at atp

gå ind og lave miljøtiltag rundtomkring i verden for at nedbringe

investeringer det har jeg ikke hørt

berøringsflade hvad det angår

alternativet er nogle

kunderne os alle sammen så god en pension som muligt til vores

opgave er at sikre det størst mulige

har allerede retningslinjer for ansvarlige investeringer som følger de accepterede normer og internationale konventioner for eksempel fns global compact

retningslinjer for multinationale virksomheder venstre mener ikke at vi som

et arbejde for politisk aktivt ejerskab i deres investeringer vi finder ikke at der er brug for at vi lovgivningsmæssigt snævrer

støtte beslutningsforslaget og jeg skal hilse fra de konservative som desværre ikke kan være til stede i dag

regulerer hvordan man skal investere nemlig at man skal sikre det højest mulige afkast så jeg kan ikke se og det bekræftede socialdemokraternes ordfører jo også at der er noget juridisk til hinder for at vi vedtager et sådant

tre og tres det var jo som led i den såkaldte helhedsløsning hvor formålet var at inddrage

nogle lønstigninger og begrænse lønudviklingen her i landet for at

folkepension altså udgifterne til den fordi man i højere grad pålagde lønmodtagerne selv at spare op til deres alderdom vi kunne så have en lang diskussion om det fornuftige i det men jeg tager det med for

derfor er det fuldstændig legalt at vi i folketinget som foreslået af alternativet har en diskussion om

investeringer som vel landets største pengetank

det har en kæmpe indflydelse på udviklingen i ikke bare vores samfund

hvordan vi

og i og med det er vedtaget som en lovgivning

det også rimeligt at folketinget diskuterer hvilke retningslinjer

altså sige til ministeren og til alle de andre partier at der er løbet rigtig meget giftig gylle i i vandløbene siden nitten tre og tres

derfor er det fuldstændig passende at diskutere sådan et forslag kloden skriger på bæredygtig

så vil jeg lige glæde mig over en lille ting der

som ikke er så lille endda og det er at der også indgår

ordnede forhold for medarbejderne altså overenskomster og den slags det er jo fuldstændig legalt og fornuftigt at vi diskuterer det her

hvad er det for nogle rammer der gælder i dag det er vel en ret snæver ramme der animerer virksomhederne til det der hedder den kortsigtede profit uden at skele til de langsigtede konsekvenser af de investeringer man foretager

ordfører kommer på talerstolen

at det fuldt ud er muligt at gennemføre det her

er opbygget på men det er jo trods alt en juridisk detalje der vil kunne afklares i det videre arbejde med forslaget som enhedslisten selvfølgelig gerne vil

skal sikre et afkast til lønmodtagerne de skal sikre et afkast som gør at lønmodtagerne har noget at leve af når de går pension det er godt for lønmodtagerne og det er godt for samfundet som helhed

er energi en helt grundlæggende forudsætning for at man kan løfte mennesker ud af fattigdom det synes alternativet ikke at kere sig særlig meget om

kul olie og gas står stadig væk for mellem firs og halvfems procent af verdens primære energiforbrug

når milliarder af mennesker gennem de sidste årtier er blevet løftet ud af fattigdom har fået adgang til bedre

dannelse og bedre sundhed og dermed har fået en længere levetid bedre liv så skyldes det adgangen til energi gør man energien dyrere

vil det forhindre at mennesker bliver løftet ud af fattigdom og får et bedre liv det kan måske synes ligegyldigt når man er medlem af alternativet og bor i danmark men det er ikke ligegyldigt for rigtige mennesker i den tredje verden

at det dybest set er et usympatisk og virkelighedsfjernt beslutningsforslag hvis alternativet derimod ønsker at lønmodtagerne

placeringen af de pensionsmidler så er vi sådan set villige til

en anden diskussion end den der er lagt op til her og

den tredje verden altså er ordføreren ikke enig i at vi har en udfordring når to tredjedele af vores fossile energi skal blive i jorden ifølge vores bindende aftale fra cop21 så er vi også nødt til at se på andre selskaber og dermed kunne pensionsselskaberne

brændstoffer olie og gas vil være større end nogen sinde

skifte fordi der vil være teknologier som simpelt

er en god udvikling

vil det have store omkostninger for de fattigste mennesker her i verden for for dem er er det altafgørende at de har adgang til billig energi det er en forudsætning for at opbygge velstand og velstand

udfordringer vi har i fremtiden jo rigere jo rigere et land er jo nemmere

have ved at klare de udfordringer der kommer i fremtiden eventuelle klimaændringer og konsekvenserne af dem vil ramme et

velstående land som holland langt mindre end et fattigt land som for eksempel bangladesh derfor er velstand vejen frem til at løse

største udfordringer i verden i dag og bangladesh som bliver nævnt er faktisk et af de steder hvor man har størst udfordringer med det så jeg forstår ikke helt at vi skal have bangladesh

en helt almindelig virksomhedskonstruktion det er jo en konstruktion hvor man som helt almindelig lønmodtager bliver tvunget til

godt tænke mig igen at spørge ordføreren her her om hvordan

den juridisk bindende aftale vi lavede i paris

her bindende aftaler man har lavet

vi synes sådan set det er topmålet af arrogance at vi som menneskehed skulle kunne

kunne bestemme over hvor meget den måtte stige det har vi ikke meget tillid til

at det er altafgørende for menneskeheden og det

ord der bliver brugt her i debatten at der bliver ført en politik på verdensplan der gør at mennesker kan løftes ud af fattigdom

det er forudsætningen for at løse alle andre udfordringer der er trods alt også andre udfordringer i den her verden end

skyldes at verden er blevet mere fri og åben

markedsøkonomien samhandel mellem nationer er blevet større at der bliver investeret på kryds og tværs

statslige puljer til sociale investeringer som udgør et ekstremt lille beløb i forhold til de samlede investeringer der bliver lavet via en fri og og åben global markedsøkonomi hvis man ønsker

man bør arbejde på at nedbryde handelsbarrierer som vi desværre

i europa i forhold til

diktere investeringsprofilen for folks egne

mere centralistisk vi tror ikke at

at investere danskernes pensionsopsparinger jeg er med på

en lidt anden konstruktion her det kommer jeg tilbage til vi vil derimod rigtig gerne være med til at fjerne eventuelle barrierer for at

en mere grøn investeringsprofil

det er rigtig godt det hylder vi i radikale venstre

grønne investeringer at foretage for en af de største udfordringer her er så vidt jeg er orienteret og jeg er jo ikke

undersøgt sagerne

på at kunne investere grønt

sammen med at regeringen så skal holde op med at skabe usikkerhed om energiforliget og om de investeringer

så en lidt anden konstruktion fordi atp lovmæssigt er

og altså under en en form for statskontrol som jeg synes der er blevet redegjort

jeg sådan set udmærket alternativets ambitioner jeg deler også ambitionerne om

i endnu højere grad skal se sig om efter gode grønne socialt bæredygtige investeringer men som jeg synes er fremgået ganske

er der allerede i dag en række krav om social og miljømæssig ansvarlighed i atps arbejde i atps investeringsanalyser og beslutninger indgår

af samfundsmæssigt relevante overvejelser om miljø og klima

sociale forhold og om god selskabsledelse de såkaldte esg hensyn

her forslag altså kunne at

borgernes pensionsopsparing gælder særlig de mest udsatte borgere som ikke nødvendigvis har optjent

det er bedst at staten holder investeringer for borgernes pensionspenge ud i

arm og vi er glade for atps uafhængighed til gengæld er

som nation kan man sige som

verden så der netop bliver mange og flere gode grønne investeringer

tage

også af beslutningsforslaget om

konventioner og andre internationale aftaler og det gælder uanset om det land hvori

af det som jeg er helt enig med ordføreren i at

skal være optaget af for det står faktisk også i deres retningslinjer

er det ikke noget ordføreren er enig med alternativet i burde være anderledes og hvad er det så ordføreren vil foreslå

investeringer i dong dong er jo et selskab der

temmelig meget for vidtgående i forhold til hvem der dikterer

og vi skal alle steder være med til at give udviklingen et skub i den rigtige retning den grønne omstilling kan først lade sig gøre når hele samfundet herunder pensionskasserne bidrager hvad nytter en anelse højere pensionsafkast hvis vi om jeg så må sige står i vand til livet

netop pensionskasser må jo kunne se perspektiver der rækker ud over næste pensionsudbetaling til den første det er nemlig ikke kun det der tæller lige nu som tæller selvfølgelig skal vi stille krav til

skal investeres til at sikre samfundet på længere sigt fokus på kortsigtet profit risikerer at undergrave selve grundlaget for livet som vi kender det vi synes det er en meget relevant debat alternativet har rejst og sf støtter forslaget der kan bringe

især om at skabe sammenhæng i vores politikker

det første at vi bliver nødt til at have konsistens i vores klimapolitik og resten af vores politikområder hvis vi nogen sinde skal nå de klimamål

medlemmer alle er danske lønmodtagere den måde hvorpå de kan have indflydelse på

medlemmers interesser handler om at skabe afkast på baggrund af reel værdiskabelse for snart en måned siden stod jeg her på talerstolen for at fremlægge alternativets beslutningsforslag om at pensionsselskaber generelt skal tage hensyn til social og miljømæssig bæredygtighed i deres investeringer

at de aktører som påvirker samfundsudviklingen mest bør tage på sig

handler det om staten selv det er i staten at vi i mine øjne må starte og stille de højeste krav

her skal vi sikre at der er en sammenhæng mellem det vi vil det vi siger vi vil

det vi gør hvis vi mener det alvorligt når vi som land underskriver en klimaaftale i paris som forpligter os

grad og hvis vi er seriøse

skal vi også turde røre de områder som ikke kun ligger under miljø og klimapolitikken vi skal være sikre på at for eksempel erhvervs uddannelses og beskæftigelsespolitikken ikke spænder ben for miljø og klimapolitikken men at politikkerne gensidigt understøtter hinanden så når vi langt længere langt hurtigere

forhindres ikke af offentlige tilskud til vindmøller varmepumper og vandplaner alene men gennem en vurdering af den miljømæssige bundlinje på langt flere politikområder

i dag hvor vi vurderer den miljømæssige og sociale bundlinje i loven om

en lov der potentielt kan have massiv positiv indflydelse på vores klimaindsats og vores sociale indsatser

pensionsforvalter som er kapitalstærkest

er enormt indflydelsesrig samtidig

langt fra at være et ansvarligt pensionsselskab i dag i de senere år har verdensnaturfonden blandt andet analyseret pensionsbranchens klimaindsats hele tre gange alle gange

bunden og i den nyeste placeres atp

som den næstsidste på listen over seksten undersøgte selskaber samtidig opnår atp

fem hundrede indeks fra to tusind og seksten en af de laveste rangeringer i hele norden på en femoghalvfemsende plads det er syv pladser længere nede på listen

opnår c status mens et pensionsselskab som for eksempel pka

i vedvarende energi og energieffektivitet de har ingen målsætning om frasalg af investeringer i fossile brændsler og de har ingen klimahensyn i deres investeringspolitik

social ansvarlighed med ambitiøse målsætninger for investeringer i vedvarende energi til nu at have absolut ingen klimaovervejelser med i investeringspolitikken i to tusind og ni fremlagde daværende direktør lars rohde store ambitioner for

klima og miljø da han blandt andet sagde og jeg citerer det kommer simpelthen til at gennemsyre vores investeringer klima bliver for os en af de vigtigste drivkræfter til at opnå det bedste investeringsmæssige afkast

til miljø og klimainvesteringer

vores pensionsformuer sat i investeringer som vi ved har negativ værdi for samfundet der er simpelt hen direkte modstrid mellem lovgivning og politisk vision på

det her område og det er det vi gerne vil ændre med det her forslag det var min første pointe

medlemmer er alle danske lønmodtagere lønmodtagere er pligtige til at indbetale til

eller livs og pensionsselskaber derfor har atps medlemmer kun mulighed for

og de kan heller ikke have direkte indflydelse gennem valg af bestyrelse på generalforsamlinger helt personligt har

som handler så fundamentalt imod mine egne interesser

selv om den går mig dybt imod når atps medlemmer alene kan gøre indflydelse på investeringerne for deres pensionsopsparing

må det antages at det gør de ved valg af os

som land underskriver juridisk bindende internationale aftaler må det antages at befolkningen forventer at vi efterlever disse aftaler at vi implementerer den politik og at vi gør det gennem de særlige midler vi har som lovgivere og som borgerne i sagens natur ikke selv har dette indebærer konstant at sikre bedst mulig overensstemmelse mellem politiske visioner og lovgivning og hvis danmark som nation siger at man vil arbejde for en to gradersmålsætning og hvis man samtidig har en lov

er det da problematisk vi må kunne løse denne problemstilling på en anden måde som for eksempel mp pension har vist ved at indarbejde parisaftalen i sin investeringsstrategi det kan nemt lade sig gøre og lade sig gøre på en sund og ansvarlig måde i mine øjne er det i største overensstemmelse med atps

det bringer mig så videre til min tredje og sidste pointe som handler om at

først og fremmest skal varetage pensionsopsparernes interesser her antager at der kun er tale om økonomiske interesser men er tiden ikke inde til at vi breder de interesser lidt ud at vi inkluderer interesse i en planet kan have sin alderdom på en interesse i at sikre sine børn og børnebørn en tryg fremtid en interesse i en fri og vild natur at leve i og ikke mindst en interesse i at der er sammenhæng mellem det afkast vi får og den reelle værdi investeringen skaber for samfundet frem for at tjene afkast på investeringer som har direkte negativ værdi for samfundet samlet set er alternativets forslag baseret på at politisk lederskab skal bane vejen for grøn omstilling og det er desuden hvad

politisk lederskab på os når vi som lovgivere her besluttet at alle lønmodtagere skal indbetale til en institution

være os som har ansvaret for at regulere den institution

nogle regler som rent faktisk lægger

gerne sige tak til sf og enhedslisten for at bakke op om forslaget og jeg håber at der er andre der også vil bakke op trods de mere negative

er at udvide den rammelovgivning om man så må sige så der står at der skal være den størst mulige økonomiske sociale og miljømæssige bæredygtighed i afkastet fordi det vil give et incitament til

er nogle partier herinde der alligevel

alternativet ser stort på om der er noget økonomisk afkast bare det sociale og det bæredygtige

lever op til alternativets ønsker så skidt med om der ikke er noget økonomisk afkast eller er det betinget af at alle tre ting skal være der

formålet med seniorførtidspension og dermed også hvad formålet ikke er ordningen blev indført i forbindelse med tilbagetrækningsaftalen i

og elleve med det formål at sikre at personer der er nedslidte eller har væsentlige helbredsproblemer

får en hurtigere og enklere adgang til

sagsbehandlingsprocedure for tilkendelse af førtidspension seniorførtidspension er ikke tænkt som en udvidelse af retten til førtidspension det er derfor heller ikke en ny efterlønsordning seniorførtidspension er målrettet personer der er nedslidte eller har væsentlige helbredsproblemer efter et langt arbejdsliv og som har op til fem år til folkepensionsalderen arbejdsevnen skal fordi der her er tale om førtidspension være nedsat i et sådant omfang at man ikke er i stand til at forsørge sig selv ved et almindeligt arbejde eller et fleksjob præcis som det også gælder efter de almindelige regler om førtidspension men modsat de almindelige regler skal kommunen ved

om arbejdsevnen er væsentligt og varigt nedsat i forhold til job som borgeren umiddelbart ville kunne varetage uden at der iværksættes tiltag der har til formål at udvikle arbejdsevnen kommunen skal altså ikke til at iværksætte

virksomhedspraktik revalidering eller ressourceforløb for at vurdere om borgeren vil være i stand til at udvikle sin arbejdsevne eller vil kunne anvende sin restarbejdsevne det er ellers et krav

at kommunen træffer en afgørelse inden for seks måneder det synes jeg er en fornuftig og rigtig ordning hvor vi ikke bare sender mennesker på førtidspension fordi de har nået en bestemt alder men til gengæld sikrer en mere smidig sagsbehandling for de mennesker der ikke har så lang tid tilbage

at det altid skal være en individuel vurdering der ligger til grund for om borgeren skal have en seniorførtidspension ikke centralt dikterede regler som

minde om at en år efter seniorførtidspensionsordningen blev oprettet blev reformen af førtidspension og fleksjob

i folketinget derfor giver udviklingen i seniorførtidspension ikke det fulde billede af virkeligheden vi bliver nødt til at se på de to ting i sammenhæng formålet med reformen af førtidspension og fleksjob er netop at flest mulige skal have mulighed for at bidrage på arbejdsmarkedet med de ressourcer som den enkelte nu

fleksjobordningen i højere grad målrettet personer med en meget begrænset arbejdsevne det betyder at personer med en væsentlig nedsat arbejdsevne nu kan få et fleksjob også på ganske få timer om ugen og der er lige nu cirka sekstentusind personer ansat i disse minifleksjob vi kan se at stadig flere personer over tres år bliver visiteret til og begynder i fleksjob

elleve drejede det sig om fem hundrede og syv og halvfjerds personer

og femten var det næsten dobbelt så mange nemlig

ni og fyrre personer det synes jeg faktisk er en rigtig god nyhed for vi skal ikke opgive nogen bare fordi de kun kan arbejde få timer om ugen hvis der er udsigt til at de kan få mere fast fodfæste på arbejdsmarkedet og det vidner om at vi nu i højere grad end tidligere faktisk formår

har ansøgt om seniorførtidspension faktisk har fået den tilkendt desuden har ankestyrelsen i hele

femten kun behandlet nitten klagesager om afslag

der tyder på at det lave antal tilkendte seniorførtidspensioner

eller at regelsættet ikke virker

bedt styrelsen for arbejdsmarked og

drøfte ordningen med kommunerne

noget vejledningsmateriale til både kommuner og borgere så vi sikrer at der er et godt og bredt kendskab til ordningen det var mine indledende bemærkninger og nu til selve beslutningsforslaget hvor enhedslisten helt konkret ønsker at

helt ned til fem og halvtreds år skal dømmes ude af arbejdsmarkedet hvis deres arbejdsevne er nedsat med en fast defineret procentdel jeg anerkender

arbejdet i nogle brancher kan være fysisk hårdt

er centralt dikterede regler for

om den enkelte borger med den rette støtte kan have flere gode år tilbage på arbejdsmarkedet samtidig er det vigtigt at vi ikke glemmer selve årsagen til nedslidningen for en del af løsningen er at der sker en effektiv forebyggelse på arbejdspladserne og at arbejdsgiverne lever op til deres ansvar for at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø herudover ønsker enhedslisten med forslaget

seniorførtidspension skal være grundigt belyst fra alle sider til fordel for det de kalder en hurtig arbejdsprøvning på tre måneder jeg mener ikke at snuptagsløsninger er til fordel for den enkelte borger i stedet skal vi fortsat sikre at den enkelte borgers situation afklares i tilstrækkelig grad

for arbejdsevnen tilvejebringes kommunerne har brug for indsigt i den enkelte borgers situation for netop at kunne tilbyde den indsats eller ordning som passer til den enkeltes forudsætninger og behov regeringen kan derfor ikke støtte beslutningsforslag

mindst halvdelen på grund af nedslidning

været på arbejdsmarkedet

de løsninger der er fundet i øvrigt under en tidligere regering som blev bakket op af enhedslisten på en sådan måde at man er meget opmærksom på at i det omfang der overhovedet er en arbejdsevne hos et menneske så er vi forpligtet til at gøre hvad der kan gøres for at finde den arbejdsevne og støtte mennesket på den bedste måde i

en del af det arbejdende arbejdende fællesskab i den type af job

med den kapacitet som det enkelte menneske har til rådighed det er jo det der er

der mener jeg faktisk at vi sådan som vi har fået udviklet vores arbejdsmarked her i de senere år med førtidspensionsreform med seniorførtidspension og med minifleksjob har fået et meget nuanceret fundament for at arbejde med disse

indgår i men seniorførtidspensionen som den blev lavet indgik ikke i i førtids

blev indført efter et valg egentlig taget seniorførtidspensionen og løftet den ind i aftalen om førtids og fleksjobreformen uden om den aftale der var lavet med dansk folkeparti synes ministeren ikke det er lidt mærkværdigt

aftalen om senere tilbagetrækning

landets kommuner og sikre at alle kommuner er fuldt

muligheden for at tildele

hvad det er for kriterier der skal ligge til grund og sikre mig at alle borgere for hvem det måtte være relevant bliver orienteret om

det er en vigtig debat og jeg synes vi skal tage den igen det bliver sikkert heller ikke sidste gang og det er også rigtig godt for ja vi bliver ældre vi bliver mere sunde og vi bliver mere og mere veluddannede og derfor kan vi selvfølgelig også blive længere tid på arbejdsmarkedet men som enhedslisten jo også rigtigt påpeger her i forslaget og som vi også hører fra en del fagforeninger så vil der være faggrupper der ikke kan arbejde så længe som alle andre

vi alle ved hvad skal vi gøre med dem og hvordan kan vi sørge for at de eventuelt kan blive længere

fabriksarbejdere håndværkere sosu hjælpere og mange andre faggrupper som i fremtiden har et hårdt fysisk arbejde tja det gør vi jo ikke ved at skære ned på arbejdstilsynet og arbejdsmiljøet som denne regering gør

et ordentligt arbejdsmiljø gennem hele arbejdslivet vi gør det heller ikke ved at skære ned på uddannelsesmulighederne for ufaglærte og faglærte

hele tiden at have fokus på uddannelse til alle

i mange år via sporskifteordninger og andet vi gør det ved at skabe et rummeligt arbejdsmarked så der er endnu mere plads til folk med specielle behov til fleksjobbere og til de ældre med disse ord

det er en meget meget vigtig debat som vi selvfølgelig er nødt til at tage politisk de kommende år

hen nødt til socialdemokratiet forsøgte at skabe denne debat og skaffe løsninger på dette

i regering ved at nedsætte den her tænketank vi har brug for et arbejdsmarked hvor vi i højere grad drager nytte af seniorerne og hvor vi ser dem som en ressource hvad er det for nogle indsatser der virker for at

er der virksomheder der i dag gør det godt og som vi alle kan lære af er der relevant inspiration at hente fra andre lande og hvordan kan vi forholde os til at gennemsnitsalderen i arbejdsstyrken stiger når de ældre på arbejdsmarkedet får et bedre helbred og bedre uddannelse end de nuværende seniorer

ikke nødvendigvis synes jeg komme med hurtige løsninger men komme med ordentlige og de rigtige løsninger desværre nedlagde

nuværende regering så den her tænketank

dybt ærgerligt samtidig skal vi jo så sikre at der fortsat er mulighed for førtidspension mulighed for fleksjob til dem som ikke

også vigtigt for os socialdemokrater at lave reformer for førtidspension

har brug for førtidspension vil få det

reformer

det er fint at diskutere det som enhedslisten ønsker

der er brug for fremtidige og

vi ikke bare gøre med et hurtigt beslutningsforslag

ret meget økonomi på derfor stemmer

imod og derfor ønsker vi at være en del af de gode

seniorførtidspension får den tilkendt og at der

nitten klager på området der er også mange der har fortalt at at kommunerne måske ikke er klar over at det eksisterer

reformerne skal virke lad os følge

så synes jeg i øvrigt jeg har svaret helt efter bogen

der er en forskel og derfor er det måske lidt forkert at kalde det en seniorførtidspensionsordning måske skulle man sige at det er en forbedring af mulighederne for at personer over fem og halvtreds år

tilkendt førtidspension måske

enige med enhedslisten i at reglerne for at få tilkendt førtidspension

førtidspension jeg forstår udmærket hensigten

der godt nok er nedslidt men gerne vil

blive omskolet til noget andet eller

fleksjob det er det er slet ikke det

det med finansieringen ved indførelsen af en millionærskat det synes vi

fiktivt vi vil gerne have nogle mere klare tal i dansk folkeparti kan vi ikke selv fremsætte et beslutningsforslag uden at

men altså jeg synes også der måske skulle

mange der er røget ud

i tilbagetrækningsreformen og som er uafhængig af førtids og fleksjobreformen hvis ellers den nuværende regering

under s r sf regeringen det blev vedtaget

at det skulle gennemføres efter et valg

del af aftalen

mere klar adskillelse så det ikke bliver mistolket og

den seniorførtidspension som ministeren har lovet

for den gruppe der er røget ud jeg har ikke et

overblik over hvor stor den gruppe er jeg ved ikke om herre finn sørensen har et overblik over hvor mange

det drejer sig om i det hele taget men

om forhøjelse af pensionsalderen i slutningen af sidste år

satte pensionsalderen i vejret og hvor vi sagde

det er selvfølgelig møntet på folk der er på arbejdsmarkedet og har været der i mange år så det var en lidt forkert formulering der

og et tilbud til dem som ikke kan bide sig fast

og til en stadig mere udskudt

dansk folkeparti det jo så jeg forstår ikke rigtig

finn sørensen sagde er det her møntet på dem der er røget ud af arbejdsmarkedet hvis jeg forstod det rigtigt

har ikke ret til den seniorførtidspension som vi har i dag

er sådan set forslaget i al sin enkelhed og så strammer vi op på sagsbehandlingstiderne så jeg synes

som blev lavet i forbindelse med tilbagetrækningsreformen

seniorførtidspensionsordningen er jo rettet mod personer der er nedslidte eller har væsentlige helbredsproblemer efter et langt arbejdsliv det betyder at arbejdsevnen skal være nedsat i et sådant omfang

sig selv ved et almindeligt arbejde eller et fleksjob og kommunen skal derfor ikke iværksætte for eksempel virksomhedspraktik revalidering eller ressourceforløb for at vurdere om borgeren vil være i stand til at udvikle sin arbejdsevne kommunen skal kun tage stilling til om borgerens arbejdsevne er væsentligt og varigt nedsat i forhold til job som

uden at der er tale om at udvikle borgerens arbejdsevne hvilket ellers er et krav når man søger om

borgeren har krav på at kommunen træffer en afgørelse inden for seks måneder det er

flere gange drøftet og status er jo at

tilkendt en seniorførtidspension jeg mener at vi har et udmærket system her der faktisk virker og

grund til at skulle ændre på det seniorførtidspensionsordningen

og lettere sagsbehandlingsprocedure

end førtidspensionen og det var også det der var intentionen og formålet

der på den baggrund er anledning til at

ordningen med de forslag som enhedslisten

her i dag så på den baggrund kan venstre ikke støtte beslutningsforslaget og

skal hilse fra det konservative folkeparti som desværre ikke kunne være til stede i dag og sige at de heller ikke kan støtte

den store og voksende gruppe af ufaglærte og faglærte arbejdere der er nedslidte fra de er

god og jeg kan også se

førtids og fleksjobreformen her i folketinget

det spiller udmærket sammen jeg kan forstå

enhedslisten ønsker at man allerede ved de fem og halvtreds år skal have mulighed for at komme på en

få førtidspension hvis de har en arbejdsevne der er lidt over halvdelen

kan de få lov at miste deres dagpenge efter to år så er der kontanthjælp

så er der ikke nogen forsørgelse og alt det andet med efterløn

kan de kigge i vejviseren efter hvad er venstres løsning til den store gruppe

arbejde på en anden måde for det kan jo godt være at nedslidningen

nedslidt så det mener jeg sådan set er er vejen frem

går ud på at man fra

får den tilkendt

skyldes det jo at vi har lavet andre reformer herunder en

ganske lukrativ

folk på arbejdsmarkedet så vidt jeg husker

et fleksjob a fem timers varighed om ugen til

efter tilskud en månedsløn på omkring

attraktivt og ønsker at være på en sådan ordning i stedet for at være på seniorførtidspension derudover vil jeg sige at

ikke nogen social begivenhed

at blive fem og halvtreds år gammel derfor bør der set fra vores synspunkt som udgangspunkt heller ikke være særlige ordninger for tilbagetrækning baseret på alder ud over den almindelige

en overordentlig tvivlsom finansiering de økonomiske vismænd har tidligere sandsynliggjort at højere marginalskat i danmark ikke vil give flere penge i statskassen det skyldes at højere marginalskat vil mindske arbejdsudbuddet det vil mindske produktiviteten og dermed gøre skattebasen mindre det her

det der er behov for i danmark er reformer som mindsker antallet af borgere som er på

rekord i danmark i antallet af borgere

det antal det her forslag trækker i den forstand i den helt forkerte retning og derfor kan

i den nyere politiske danmarkshistorie

der er lidt om det jeg synes man kan sige at

og seks og tres mennesker fået tilkendt seniorførtidspension og det ligger langt fra forventningerne nærværende beslutningsforslag prøver at få ordningen til at virke ved at gøre nåleøjet meget større man foreslår at folk skal kunne få tilkendt seniorførtidspension allerede fra det fyldte fem og halvtreds

er nedsat til mindst halvdelen overordnet ville vi i alternativet hellere have kortere arbejdstid

som kan sikre at mennesker ikke bliver så nedslidte på det danske arbejdsmarked men inden vi når så langt er vi klar til at se på skridt der kan sikre nedslidte arbejdere bedre forhold vi vil gerne være med til at tage ansvaret for at sikre at den solidariske løsning som nedslidte borgere blev lovet som en del af tilbagetrækningsreformen under titlen

seniorførtidspension også bliver en realitet i den forbindelse synes vi

om pensionen skal bevilges fra det fem og halvtreds år ved tab af halvdelen af arbejdsevnen

godt være nervøse for at det er lidt for tidligt at åbne for at mennesker med halvdelen af deres arbejdsevne intakt kommer helt ud af

meget gerne sikre at kvaliteten af de indsatser der kan sikre omskoling og udnyttelse af borgernes arbejdsevne gøres bedre og mere tilgængelige som det også søges gjort i flere af de andre

har haft et bestemt antal år på arbejdsmarkedet før man søger

droppes det handler jo ikke om hvor længe man har været på arbejdsmarkedet men hvilken tilstand man er i hvis man skal have en seniorførtidspension så hvis vi kan nå overens med enhedslisten på de punkter og med de andre partier om at støtte det her forslag vil vi glæde os

og så må vi også se på hvordan vi kan finde en anden finansiering da vi i alternativet ikke har vedtaget at støtte en millionærskat men overordnet er vi rigtig positive over for

stillede vi jo et ændringsforslag til den lovgivning der indholdsmæssigt var identisk med det her og så vidt jeg husker

støttede alternativet da det ændringsforslag det var de samme principper som er lagt ind her så det undrer mig da lidt

er jo den del af befolkningen der har haft kronede dage om man så må sige det er

et meget godt billede kronede dage ja gennem de sidste femten år i form af skattelettelser til erhvervslivet og til dem selv og alt muligt så så hvad skulle problemet være ved at lade

har lyst til at blive længere på arbejdsmarkedet og

måske bare få timer derfor har vi jo medvirket til en række reformer blandt andet også tilbagetrækningsreformen som det her forslag handler om fordi seniorførtidspensionen blev indført i forbindelse med udfasningen af efterlønnen

som jeg forstår forslaget og har forstået på

det nu fordi det antal mennesker der får tilkendt en seniorførtidspension er lavere end oprindelig forventet jeg synes

faktisk ministeren har forklaret glimrende hvad baggrunden er der er blevet flere muligheder

at bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet med blandt andet

fleksjobreformen flere har

og når ni ud af ti af de mennesker der søger om seniorførtidspension også får den tilkendt ser vi i radikale venstre ikke anledning til at ændre på ordningen samtidig med at ministeren jo nu har

den socialdemokratiske ordfører gjorde opmærksom på rigtig ærgerlig over at regeringen nedlagde den seniortænketank som vi

nedsatte i den tidligere regering jeg synes vi har behov for

et mere åbent arbejdsmarked for

også på virksomhederne hvor der er plads til

end man måske har været hidtil men jeg mener ikke at at det

en ordning på

forslaget fordi vi har et kæmpe uløst og voksende problem i kraft af forringelserne af efterlønsordningen i kraft af forringelserne af dagpengereglerne med tusindvis af mennesker ingen ved præcis hvor mange

er problemet og det er det vi forsøger at

der skal mange andre ting til også men det er en del af løsningen

til at kunne søge seniorførtidspension jeg tror det kunne være en god idé allerede nu at beslutte at ikke kun kommunerne skal være i målgruppen men at fagforeninger og a kasser og måske jobcentre og andre steder hvor man potentielt kan komme i kontakt med de mennesker der kunne søge ordningen kan øge oplysningen om det for som vi ser det nu vil

fald sige at alt for få mennesker søger den her mulighed det er selvfølgelig rigtig godt at en række mennesker er blevet trukket ind på arbejdspladserne gennem et minifleksjob

er god grund til at tro at det det slet ikke rummer alle og at der derfor vil være et stort potentiale et større potentiale til også at søge inden for den nuværende seniorførtidspension

der ligger synes vi der er rigtig mange gode tanker fra enhedslisten

noget skeptiske over for grænsen med de fem og halvtreds år og halvdelen af arbejdsevnen vi synes måske det kan være lidt trist at man måske først tænker i pensionsretninger hvis man

de fleste af de her mennesker til andre muligheder end pension

jo kun et element af de ting som enhedslisten

grundlæggende er sf positive over for forslaget

vi vil afvente behandlingen i udvalget og under alle omstændigheder

vil enhedslistens beslutningsforslag være et godt grundlag for en række spørgsmål

for tilbud som vi har til folk der er i den situation som

jo stadig væk lige så svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet

ledighedstallet blandt fleksjobbere er jo stadig væk oppe omkring femtentusind eller deromkring plusminus hæng mig ikke op på marginalen så det er måske heller ikke noget reelt tilbud og det er jo det det her forslag ligesom forsøger at tage højde

forkert perspektiv når løsningen måske

der så er nogle stærke udfordringer forbundet med det fordi jobbene ikke er der jeg synes måske det er lidt at give op over for den udfordring

den og så ligesom køre folk hen i et spor hvor de måske i virkeligheden

alle dem der er startet tidligt heldigvis da men en stor del af dem er nedslidt allerede når de når midten af halvtredserne der var det tidligere sådan at de bed tænderne sammen tog eventuelt noget smertestillende medicin og kæmpede sig på arbejde alligevel i forventning om at de kunne gå på efterløn oprindelig fra de var tres år men der er jo sket en stadig udhuling af

rykket i vejret efterlønsperioden er sat ned til tre år og andre forringelser samtidig har vi

en alvorlig forringelse af dagpengereglerne som gør netop den gruppe vi taler om her yderst sårbare

så langt rækker deres arbejdsevne ikke de kan ikke få førtidspension for der har man skærpet kravene i voldsom grad sådan at

og i øvrigt skal den være forsvindende lille for at du kan tilkendes førtidspension det var et problem man allerede

da man lavede den her såkaldte reform af efterlønnen i forbindelse med tilbagetrækningsreformen og for at imødekomme den kritik som jeg står og kommer med her

opfandt man noget man kaldte seniorførtidspension og

er faktisk meget enig med dennis kristensen foas formand som siger at det var et kæmpe bluffnummer for det blev solgt som om

kriterierne for at få seniorførtidspension er nøjagtig de samme som for at få førtidspension og det var svært allerede på det tidspunkt da man

tilbagetrækningsreform og det blev endnu sværere senere med den

ændring af førtidspensionsreglerne som blev gennemført under den tidligere regering så i forvejen havde man en ordning der ikke var ret meget værd og som nu er fuldstændig

i forhold til at tilgodese det problem som jeg peger på og som man godt vidste var der da man lavede den lovgivning det vi så gør med det her er jo simpelt hen at vi tager dem der opfandt den her seniorførtidspension på ordet og siger jamen så lad os da lave en seniorførtidspension der er et reelt tilbud til den gruppe mennesker som bliver ramt af tilbagetrækningsreformen og de dagpengeregler og nu også ramt af de andre regler der er lavet herudover er kontanthjælpsreglerne

hvis man ikke kan få førtidspension og man ikke kan få et fleksjob ja så kan man få kontanthjælp nå nej det kan man så ikke fordi man er gift med en der har en indtægt hvorefter man ikke har nogen forsørgelse så det er vel meget rimeligt at give den gruppe mennesker et tilbud

har et reelt problem her man kan ikke dokumentere nøjagtig hvor mange

det er også grunden til at det er umuligt at sige noget helt videnskabeligt præcist om hvor mange man forventer skulle benytte sig af den men foa og 3f peger begge to på at cirka en fjerdedel af deres medlemmer enten har forladt eller forventer at forlade arbejdsmarkedet inden de fylder tres år

det er jo lige nøjagtig fordi de kan se hvordan arbejdsvilkårene er for den her gruppe

de ved det jo ud fra behandling af medlemmernes sager

faktisk det er

iskold lad os nøjes med det ord holdning at have til det problem at man

stiller sig op og siger at fordi enhedslisten ikke lige kan pege på hvor mange eller hvor få tusind der skal omfattes af sådan en ordning så kan man ikke have noget med det at gøre og at der i øvrigt er en hel masse andre ordninger problemet er jo at det er ordninger som de mennesker de fleste af dem ikke vil kunne benytte sig af

de er ikke syge nok til det men de er heller ikke raske nok til at arbejde fuld tid fleksjob

at få fleksjob hvis du kommer op og

de andre ordninger man ligesom vil henvise de mennesker til hvor er de henne

socialdemokraternes holdning jo skuffer mig rigtig meget

som vi prøver at ramme her

arbejde på at lave et forslag der kan tilgodese den gruppe og det ser enhedslisten

kommer så det kunne jo være dejligt hvis

socialdemokraternes ordfører i den her debat havde kunnet sige okay det enhedslisten kommer med her er

ikke godt nok vi kommer med noget der er meget bedre og som i meget højere grad tilgodeser den gruppe arbejdere vi taler om her det har vi så ikke hørt noget om det eneste

nogen god og bred løsning uden at jeg rigtig har fået vide

det synes jeg er en lidt fattig måde at gribe den her problemstilling an på

ja hvis enhedslisten kunne kigge i krystalkuglen og sige hvor mange der ville benytte sig af

hvis man kigger på hvordan det blev skruet sammen i

selv de vældig kloge mennesker der lavede den

forudse noget som helst den daværende socialminister fru karen ellemann mente at det ville være omkring otte tusind eller

der ville være omfattet af den når vi nåede frem til

og tyve så skal det jo altså gå voldsomt stærkt hvis man skal op på det tal

hvor få hundrede der har fået den

ramt det tal der lå i det det var lidt over to tusind

er ingen der kan sige noget om det det eneste man kan sige med sikkerhed er hvordan man vil finansiere det

har enhedslisten så valgt en finansieringsform som socialdemokraterne jo burde være glade for nemlig den her millionærskat

kunne vi jo komme et skridt nærmere en god finansiering af sådan et forslag tilbage står efter dagens debat at det indtil nu eneste konkrete forslag der er kommet til hvordan man kan tilgodese den gruppe på arbejdsmarkedet der bliver efterladt på perronen af de reformer der lavet

dermed ikke sagt at det er de vises sten og at det er den eneste måde at gøre det på derfor går vi selvfølgelig også gerne ind i en dialog i udvalget jeg er bare nødt til lige at påpege at vi

hvordan det kunne gøres så kunne man måske godt have forventet at der var en lidt mere konstruktiv og fremadrettet tilgang til det end den vi har mødt fra de andre partier undtagen fra fra alternativet og fra sf tak for debatten

er nok så skruer vi bare lige en ekstra tak men kan

jeg har forståelse for at det kan være svært at sige om den

men hvor stor er den millionærskat

andre finansieringskilder vi synes bare at den

jeg tror at det var alternativet der kom med at

en rigtig social profil det er vi selvfølgelig også villige til så jeg må da ligesom spille bolden tilbage til herre bent bøgsted hvis herre bent bøgsted ellers synes

et forslag der har nogle gode takter hvor mener herre bent bøgsted så at man skal finde pengene hvem er det så der skal betale hvis det ikke

ikke til herre finn sørensen at han ikke havde styr på finansieringen jeg sagde at han ikke vidste hvad det ville koste men nu vil jeg påstå at herre finn sørensen ikke har styr på finansieringen

er mere optaget af hvor meget vi i givet fald

komme til at belaste de stakkels millionærer med end at der her ligger nogle konkrete ændringer og noget lovgivning som kunne tilgodese en gruppe på arbejdsmarkedet som herre leif lahn jensen og hans parti ellers

gerne at ville forbedre vilkårene for og det er det jeg siger er en iskold tilgang

hvor mange procenter vi behøver

men det vil herre leif lahn jensen åbenbart ikke være med til på trods af at det jo oprindelig var en idé som socialdemokraterne selv kom med men det var selvfølgelig forud for valgkampen i totusinde

jeg har svært ved at tro at der ikke skulle komme et godt provenu

sygedagpengereformen der blev vedtaget med et bredt politisk flertal bygger på en

holde fast i derfor mener jeg heller ikke at enhedslistens forslag om at ophæve varighedsbegrænsningen er den rigtige vej at gå tværtimod med reformen har vi netop fået fjernet den usikkerhed det er at ens forsørgelsesgrundlag kan bortfalde mens man fortsat er uarbejdsdygtig omvendt skal vi ikke have et system hvor man bare uden videre kan blive ved med at modtage sygedagpenge et forsørgelsesgrundlag må og skal aldrig stå alene derfor er alle sygemeldte sikret en målrettet indsats tidligt i sygdomsforløbet vi kan allerede nu se at det virker siden reformen trådte i kraft

fjorten har der været en øget afgang til beskæftigelse omkring revurderingstidspunktet jeg vil i den sammenhæng gerne slå fast at indsatsen som kommunerne sætter i værk for sygemeldte borgere handler om at iværksætte en indsats med et klart fokus på at den sygemeldte kan fastholde sin tilknytning til arbejdsmarkedet jeg har tiltro til at kommunerne vil deres

og jeg vil absolut ikke kalde deres indsats for tvungen aktivering som enhedslisten udtrykker det

af et tværministerielt sygedagpengeudvalg

i folketinget støtter op om og følger løbende hvis vi her tænker jeg på forligspartierne vurderer at kommunernes indsats og implementeringen af reformen ikke lever op til de politiske intentioner så vil vi selvfølgelig gribe ind men der er vi ikke nu derfor kan regeringen ikke støtte op om det fremsatte beslutningsforslag

hundrede og firs til sidst vil jeg

det tager tid at implementere reformer og jeg mener at vi bør give sygedagpengereformen tid til at virke inden vi overvejer om der er noget der skal justeres lige om lidt foreligger der en opstartsevaluering af reformen og til sommer vil der blive igangsat en evaluering af revurderingstidspunktet og samspillet med sundhedsvæsenet på den måde får vi løbende opsamlet viden og skabt et godt grundlag for drøftelser af hvordan vi også fremadrettet sikrer et godt

i henhold til § syv altså hvor kommunen bare kan raskmelde folk selv om de faktisk ikke er raske

og tretten procent er registreret som selvforsørgende det vil sige uden offentlig ydelse og uden lønindtægt men det som var løftet dengang man gennemførte reformen som ministerens parti står bag var at hvis man mistede sygedagpengene og man stadig væk var syg så skulle man have et jobafklaringsforløb og en ressourceforløbsydelse hvor man ikke blev modregnet og den er der i princippet ikke nogen bagkant på hvordan kan det så være at der stadig væk er syge mennesker

at jeg eller andre folketingsmedlemmer eller regeringsmedlemmer har grundlag for at gå ind at foretage helbredsbedømmelser og så videre det vil sige at

og at de derfor har krav på forsørgelse eller

meget få tilfælde at kommunen vælger at raskmelde borgerne så

man sige at mennesker bliver forsørget efter det her system som

at der er masser af syge mennesker der havner enten på kontanthjælp eller helt uden forsørgelse

har stoppet deres sygedagpenge vil ministeren ikke gerne forholde sig til det problem og

tilbage til arbejdet igen en del oplevede at miste deres forsørgelse efter en år selv om de ikke var raske kræftramte og mange andre alvorligt syge skulle igennem umenneskelige og urimelige foranstaltninger selv om de ikke var blevet raske samtidig skulle man sige ja til

folk mister ikke deres forsørgelse efter en år og nu kan man sige nej til behandlinger man ikke vil være med til sagt med andre ord selv om

er der stadig noget om det som enhedslisten påpeger hvis man ikke mener det skal man selvfølgelig også være meget tonedøv og ikke følge med i hvad der sker derude

denne reform virker jo slet ikke efter hensigten alle vegne

fagforeninger på facebook på mail og andre steder som helt klart viser at der er store problemer på det her område derfor er det også rigtigt at tage en snak om det folk bliver behandlet urimeligt

den hjælp som egentlig var hele meningen hele intentionen med reformen og som vi virkelig ønskede dengang vi lavede den

tager selvfølgelig afstand fra

og at de får en urimelig behandling det er der ingen af dem der sad

med de reformer der havde lyst til

alle sammen kun interesseret i at få de her mennesker tilbage på arbejdsmarkedet jeg mener ikke at vi bare skal rulle noget tilbage og lave

kæmpestore ændringer lige nu men jeg mener at vi skal lave en rigtig god opfølgning og sikre at de gode intentioner de gode holdninger de gode tanker vi havde omkring bordet da vi sad

stemme imod forslaget men jeg vil holde

jeg kan for at få den til at blive bedre

jeg kan også godt se og det tror jeg alle

ting derude som vi ikke synes er i orden

jeg heller ikke mener at sygedagpengereformen altid er skyld i

rent faktisk gøre for at få rettet op

ordføreren har jo lige hørt ministeren og han vil ikke ændre noget og han synes det kører fint ja der skal være lidt opfølgning og sådan noget men ellers kører

så hvad vil ordføreren gøre altså der er jo en forligskreds

og tænker at

hvad vil ordføreren rent faktisk gøre for at forbedre vilkårene for de langtidssyge

det er også derfor det ærgrer mig meget at det ikke alle vegne går efter hensigten det går godt nogle steder og jeg snakker med

den evaluering og være en del af de ting der skal til

sidste stykke tid snakket en del med fagforeninger med baglande og med alle mulige andre for at finde de rette løsninger

rette løsninger lige nu men jeg er ikke et sekund i tvivl om

hvis der er nogle kommuner der kan så kan de andre også så det er noget vi vil følge løbende og det er også noget jeg synes vi skal diskutere

ønsket at man skulle

det er et jobafklaringsforløb man skal ind i der

der skulle også gerne ske en hurtigere afklaring

vi har haft deputationer i udvalget blandt

og der er jo en dialog i gang

at de har været i deputation i beskæftigelsesudvalget

ministeriet at de går i dialog med foa

om man kan løse de problemer som specielt foa tilsyneladende har

der støder på det samme men i hvert fald udbredt blandt foas

til at fremstå som om der ikke sker noget

blive enige om at der kan være

med herre finn sørensen i at sagsbehandlingen ikke skal trække ud og trække ud

i længere tid

men vi satser selvfølgelig på at der sker en hurtig afklaring men derfor kan

i flere år fordi de ikke kommer kommer videre men det er

havde de i hvert fald den ydelse indtil de eventuelt kom tilbage på arbejdsmarkedet eller skulle over og

kan finde ting som vi kan blive enige om

er med i et forlig om sygedagpenge og derfor ikke kan

har så meget erfaring fra det politiske liv herinde at han ved

hvis man er med i et forlig så kan der ikke vedtages noget uden om forligskredsen så er det i forligskredsen det skal forhandles på plads hvis

med

mit spørgsmål er fordi det er et forlig ikke sandt og sådan er spillereglerne jo

mit spørgsmål er arbejder herre bent bøgsted for ændringer af lovgivningen

det er jo lovens § syv om kommunens muligheder for at raskmelde folk selv om de ikke er raske

der er et problem vi skal have løst og derfor ligger det

beskæftigelsesministeren han er i dialog med foa om det her problem og så skal

begynde på revalidering visiteres til fleksjob eller

blive tilkendt en førtidspension

det kan venstre ikke støtte sygedagpenge er en midlertidig

at man skal kunne modtage

skal følge enhedslisten og ophæve varighedsbegrænsningen vi står her med en gruppe personer som

anden årsag er blevet sygemeldt og vi har en opgave i at sikre at de syge får den rigtige støtte

ske med et jobafklaringsforløb hvor den sygemeldte med den rette støtte og hjælp får en individuel

med det mål at komme tilbage på arbejdsmarkedet så er det jo rigtigt

kommenteret flere steder fra i dag at vi har indgået en bred aftale om

at sikre økonomisk tryghed til de sygemeldte i den tid de ikke kan varetage et arbejde

være med til at sikre at den indsats der bliver gjort begynder på et tidligere tidspunkt

hurtig hjælp i forbindelse med sygedagpengesager er mener jeg dobbelt hjælp og og det er det der skal til når enhedslisten også foreslår at arbejdsprøvningen kun sker en eller to gange og at aktiveringen helt skal afskaffes så mener vi heller ikke det er den rigtige vej at gå vi mener at arbejdsprøvning

den rette balance i den enkeltes arbejdsliv

at sygedagpengereformen

mange år år på bagen

der er tiltag der først er sat i værk

to tusind og femten

at resultaterne kan blive endnu bedre

endnu flere mennesker kan få en meget tidligere indsats

det ser jeg frem til så på den baggrund kan venstre ikke støtte beslutningsforslaget og jeg skal hilse fra de konservative

at som loven er nu har kommunerne mulighed for at

stoppe sygedagpengene for en borger som ikke er rask og som derfor enten kommer på et jobafklaringsforløb det er de heldige kan man sige for de får ressourceforløbsydelse som ikke bliver modregnet i borgerens indtægt og formue

det er sådan loven fungerer vi har tal for at det er mange borgere der bliver ramt af det

kan man modtage kontanthjælp men hvis ens ægtefælle tjener rigeligt så meget så man sådan set ikke er

jeg er klar over og med på at enhedslisten ikke

men det gør venstre så der er reglerne

hvis man ikke er berettiget til kontanthjælp fordi husstanden har en indkomst

i købet formuleret som en ret men som alle åbenbart ikke har for det er jo et faktum at der er masser af syge borgere på kontanthjælp også syge borgere som tidligere har modtaget sygedagpenge i henhold til sygedagpengeloven og hvad vil ordføreren gøre ved det problem eller har jeg forstået ordføreren det vil ordføreren ikke gøre noget ved ordføreren vil ikke være med til at ændre lovgivningen så kommunerne ikke kan tage sygedagpengene fra borgere

hvor man ikke længere kan være omfattet af sygedagpengereglerne jeg er med på at der var partier

det her område er ret kompliceret man kan godt være raskmeldt uden

at opfylde dagpengereglerne om at stå til rådighed men der må vi så ved fælles hjælp sørge for at borgeren så ad andre veje kommer tilbage

også et tema idet den tidligere regering

var i opposition havde lovet at de ville fjerne varighedsbegrænsningen på sygedagpenge

to og halvtreds uger

vurderingen var dengang at en fjernelse af varighedsbegrænsningen ville koste statskassen en milliard kroner det skyldes at når man ser på hvad der sker i den

konstatere at

er der en ganske markant afgang til beskæftigelse det virker altså at have en varighedsbegrænsning i sygedagpengesystemet hvis man ønsker at bringe folk tættere på arbejdsmarkedet

gør vi i liberal alliance man kan også konstatere i den virkelige verden at sandsynligheden for at folk ender på førtidspension

offentlig forsørgelse stiger betragtelig jo længere tid man opholder sig i sygedagpengesystemet

vores opfattelse altafgørende hvis man har det ønske at bringe folk tilbage på arbejdsmarkedet at der er en varighedsbegrænsning på sygedagpenge så er det jo sådan at

er man fortsat syg efter i dag to og tyve uger

det sikrer altså at der er en balance mellem at folk som har mulighed for at komme tilbage på arbejdsmarkedet

syge kan forblive i sygedagpengesystemet det synes vi er en meget meget vigtig balance så kan jeg så også konstatere at enhedslisten

millionærskat som finansiering

eventuel millionærskat som kan dække de udgifter der her bliver lagt op til ud over

indføre en millionærskat

det netop vil mindske den samlede beskæftigelse mindske produktiviteten og dermed mindske velstandsudviklingen i danmark og da vi har haft en meget lav velstandsudvikling igennem de sidste tyve år den fjerdelaveste i

sjettelaveste

ekstremt skadeligt for dansk økonomi dansk velstand og dansk velfærd og derfor

beskæftigelsesministeriet lavede og som bestod af to dele den ene del

hvad ville de faktiske omkostninger for statskassen være det var jo det ordføreren sagde så det var ikke korrekt

det ville være to hundrede og otte og halvfems million kroner på det tidspunkt det ville sikkert være dyrere nu

resten var nogle tal som jeg vil kalde trylletal der byggede på en forudsætning om at hvis man giver syge mennesker sygedagpenge

det var derfor det blev så dyrt og

bare høre er ordføreren enig i det synspunkt at hvis man giver syge mennesker som jo per definition ikke kan arbejde sygedagpenge

folk opholdt sig

og det mener vi ikke er hensigtsmæssigt særlig ikke for de mennesker det her

så er jeg af den opfattelse at finn sørensen stærkt

diskussionen ved at sige at der er tale om syge mennesker i den forstand at det ikke er nogle mennesker der er i stand

altså én ting er jo hvis man har et brækket ben for eksempel så har selvfølgelig brug for at være på sygedagpenge til til benet heler og man kan vende tilbage til arbejdsmarkedet

langt hovedparten af dem der er i berøring med sygedagpengesystemet

og halvtredstusind om året og halvfems

tilbage på arbejdsmarkedet selv men der er andre diagnoser som er mere komplicerede og hvor man altså kan konstatere at det at der er en varighedsbegrænsning på sygedagpenge rent faktisk betyder at folk vender tilbage til arbejdsmarkedet det synes vi er glædeligt og derfor vil vi holde fast

vel enig i at for at modtage sygedagpenge skal man have noget lægelig dokumentation for at man

ellers kan man ikke få det altså er man syg

og er det så rimeligt at man kan komme i en situation hvor man stadig væk er syg

kommunen alligevel har mulighed for at tage sygedagpengene fra en

at anbringe en syg person i og det er jo langtidssyge mennesker

en større analyse af hvad det er der rent faktisk foregår på sygedagpengeområdet og kan konstatere at det antal som kommunerne erklærer for raske mod borgerens vilje om man så må sige

det også er ret begrænset

begået fra kommunernes kommunernes side

personkreds vi her taler

i at dansk socialrådgiverforening i slutningen af sidste år lavede en undersøgelse blandt to hundrede og en og halvtreds socialrådgivere fra seks og tres forskellige kommuner der arbejder i landets jobcentre for at finde ud af om to og tyve uger er tid nok til at vurdere syge menneskers arbejdsevne ifølge to tredjedele af de adspurgte socialrådgivere i undersøgelsen er det fagligt uforsvarligt at de allerede efter to og tyve uger skal vurdere alvorligt syge borgeres arbejdsevne fra 3f var meldingen ved samme lejlighed at mange af 3fs medlemmer mister deres sygedagpenge før deres helbredsmæssige tilstand er afklaret

andet borgere med kræftsygdomme psykiske lidelser eller gigt deres sygdomme er meget indviklede og så ender de i et jobafklaringsforløb

at de kommentarer fra relevante interesseorganisationer legitimerer en forbedring af forholdene for langvarigt syge i nærværende forslag foreslås det at ophæve varighedsbegrænsningen på to og tyve uger således at sygedagpengene fortsætter indtil den syge er rask og

vi synes det er fint at sætte grænser for hvor længe sagsbehandlingen inklusive alle de forskellige tilbud

og at tvungen aktivering bortfjernes vi støtter generelt indholdet her forslag og når vi kommer tættere på

anden finansiering end millionærskatten der ikke er en skattereform som alternativet

at der ikke er udfordringer i virkeligheden i håndteringen mellem borgere og sagsbehandlere og kommuner selvfølgelig ikke det er der helt

undersøge og det tager tid at sikre at implementeringen sker ordentligt hele vejen fra reform til konkret håndtering af hver enkelt sag

jeg tror egentlig at vi alle sammen er enige om at hver enkelt menneske skal tages alvorligt at

enkelt menneske skal behandles værdigt det er jeg helt sikker på at kommunerne også mener

er sådan set også helt sikker på at det mener hver eneste sagsbehandler også men er det så oplevelsen hos alle de mennesker der oplever sygdom det

at vi alle sammen er klar over ikke er tilfældet det er en udfordring og den skal vi alle sammen tage alvorligt det skal vi lytte til og det gør vi

skal vi følge implementeringen af det her arbejde meget nøje

og ydelse så ville vi ikke komme i en situation hvor der var syge mennesker som mistede forsørgelsen men de tal jeg har fået fra beskæftigelsesministeren senest i et svar på spørgsmål nummer tre hundrede og halvtreds

bekræfter jo det som alle ved og som der er masser af eksempler på i

at syge mennesker havner på kontanthjælp

det handler om er at vi langt tidligere og jeg står fuldt på mål

syge eller i risiko for at blive det sådan

det netop kan undgå at blive langvarigt eller permanent fungerer det optimalt alle steder det gør det helt sikkert ikke og det er det

skal følges til dørs men vi kan ikke

hvor tingene ikke fungerer sådan som intentionen

man indførte den her jobafklaringsydelse man sagde nu har i ret til sådan et jobafklaringsforløb som der jo så og det er da noget af det gode ved det ikke er nogen bagkant på men alligevel sker det og så spørger jeg bare lever man så op til løfterne og hvad har man tænkt sig at gøre lige nøjagtig ved det problem

minister forligskreds kommuner som skal implementere og helt ud

hvad det vil sige at have en anden opfattelse af tingene det er jo klart at

mellem sagsbehandler og det enkelte menneske at vi skal finde ud af hvordan vi får den mest værdige

betyder det at vi i langt højere grad skal være opmærksomme på hvordan man sætter tidligt ind og får en afklaring

vi jævnligt bliver præsenteret for nemlig den situation hvor

af kommunen bliver erklæret for rask men når de mennesker møder op i deres a kasse bliver

vurderet som for syge til at tage et arbejde

jo når man indfører nogle ting så opstår der nogle steder ting som man kan løse og så opstår der nye udfordringer og problemer eller huller andre steder vi må da også konstatere at sygedagpengereformen ikke fungerer optimalt i alle henseender i alle kommuner og opfordringen må da lyde entydigt til de borgere der ikke føler sig ordentligt behandlet klag over den afgørelse der falder sf ser meget frem til

en grundig evaluering af reformen og kan på den baggrund ikke støtte forslaget fra enhedslisten men ideerne fra enhedslisten som er lagt frem på det her punkt også og det viser jo at det vil være meget godt hvis enhedslisten både i den her sammenhæng og i andre gjorde sig større anstrengelser for

at blive en del af de forligskredse så man internt kan bibringe de gode ideer dér hvor beslutningerne bliver taget for at rette op på

med syv måneder bare for at nævne en vigtig ting det trak jo i den helt anden retning end det som enhedslisten ville

socialdemokraterne radikale og sf havde lovet sammen med enhedslisten inden valget nemlig at vi skulle afskaffe varighedsbegrænsningen på sygedagpenge ikke at vi skulle afkorte sygedagpengeperioden så det er jo grunden til at vi ikke var med i det forlig vi fik ikke engang lov til at komme indenfor da vi satte spørgsmålstegn

stopper jo som udgangspunkt syv måneder tidligere end de gjorde før og det her med § syv er der jo ikke rettet op på det er jo ikke noget nyt problem nemlig at kommunen kan stoppe sygedagpengene selv om borgeren ikke er rask så hvad siger ordføreren til de

svar til alle de mennesker der bliver ramt

når vi kigger ud over resten af ordførerne nogle af dem kan godt lide intentionerne og

at man har udtalt sig positivt om dem

loven i hvert fald ikke fungerer sådan som de gerne så den fungerede

helt svarer til

så det er godt nok og det er da altid et lille fremskridt når mange erkender at der er problem så skal man være optimist og tænke at så er der måske tændt et lillebitte lys i mørket og at vi på et eller andet tidspunkt kan få nogle ændringer

jo er problemet her er at der indtil nu kun har været et parti på talerstolen

at hvis vil rette op på de problemer vi diskuterer her så er vi nødt til at ændre lovgivningen det er lovgivningen det er galt med og der vil jeg gerne og det er også det vi har gjort fra enhedslistens side vende tilbage til det som vi før valget i to tusind og elleve var enige med socialdemokraterne radikale og socialistisk folkeparti om og som vi lovede vælgerne at vi ville gennemføre hvis vi fik magten for det er jo ikke noget nyt problem fagbevægelsen har presset på i årevis

afskaffe varighedsbegrænsningen for sygedagpenge det er nøjagtig det vores forslag går ud på så er der nogle der siger at det

automatreaktioner hvis man vil afskaffe varighedsbegrænsningen

på sygedagpenge så er det fordi man skal have uendelige sygedagpenge i uendelig tid sikke noget sludder så hører man da ikke hvad der bliver sagt så læser man jo ikke hvad der står i lovforslaget sygedagpenge er en midlertidig ydelse yes som man har ret til fordi man opfylder nogle beskæftigelseskrav som igen er betinget af at man har været på arbejdsmarkedet det er jo sådan

er skruet sammen det er en tryghed for lønmodtagerne

indtil tidspunkt man enten er rask eller man kan blive tilkendt en permanent ydelse fordi man ikke er i stand til at forsørge sig selv gennem arbejde det kan være førtidspension det kan være revalidering det kan være et fleksjob det er jo sådan at ordningen er tænkt så lad være med at komme og påstå at enhedslisten mener at man bare skal have sygedagpenge i en uendelighed nej vi mener tværtimod at kommunerne skal stramme sig ganske gevaldigt

skal have mulighederne for at gøre det rent økonomisk skal vi måske lige tilføje sådan at de hurtigst muligt finder ud af hvilken situation

være en af de tre andre ydelser jeg nævnte

er rask så skal man tilbage på arbejdsmarkedet og så falder sygedagpengene bort sådan er mekanikken i det og det er alle enige om så lad være

på en anden måde end forslaget rent faktisk

så også tak til alternativet for at minde os om de foretrædender der har været

blandt andet foa sat meget fokus på virkningen af § syv det har 3f også i forhold til hvordan den kortere sygedagpengeperiode fungerer for det er ikke kun et spørgsmål om §

den mulighed har kommunen jo haft i mange år til at raskmelde borgere selv om de ikke var raske

den mulighed har kommunerne og det er jo et stort problem i sig selv men det er den kortere sygedagpengeperiode også fordi vi kommer i en situation hvor borgerne ikke er helbredsmæssigt afklaret men alligevel får frataget deres sygedagpenge så var der en af ordførerne der var oppe og sige og det tror jeg var en fortalelse at der

jo ganske alvorligt ud med der er ifølge ankestyrelsen fejl i en og tredive procent af sagerne

blandt syge mennesker og mennesker med handicap som var på kontanthjælp

hallo der fik vi så svar nej nej syge mennesker skal være på kontanthjælp de skal være på en anden ydelse førtidspension eller sygedagpenge eller revalidering hvad det kan være der blev nævnt alle de muligheder der var hvordan hænger det sammen

hvor regeringspartierne og desværre også lidt socialdemokraterne jo er

forholde sig til det faktum at den lovgivning man har lavet

op til de løfter der blev afgivet da den blev indført for det er jo stadig væk sådan

forsørgelse som følge af den her lovgivning og det er jo ikke kun § syv vi taler om her altså at kommunen bare stopper med sygedagpengene selv om folk ikke er raske det kan også ske efter de to og tyve uger hvis kommunen vurderer at vedkommende er syg at vedkommende sådan set ikke er i stand til at arbejde men at vedkommende ikke opfylder en af de syv forlængelsesmuligheder der er skruet sammen med nogle ganske bestemte formål og de mennesker der ligger inde i midten der som ikke lige passer

i en af de kasser risikerer at miste deres sygedagpenge og ryge ned i det sorte hul alligevel på trods af at man afgav et løfte om at

forsørgelse så jeg synes virkelig der er grund til at de partier der står bag den der reform og det er jo så alle partier undtagen enhedslisten og så alternativet som er kommet ind i folketingets

ja det er jeg så rigtig ked af at han var men det var

kigge sig selv i spejlet og spørge sig selv har vi nu lavet det her ordentligt og også se i øjnene at hvis der skal rettes op på det her så kommer man ikke uden om at foretage en lovændring i stil med det som enhedslisten foreslår

en masse snak om at vi snakker om det i forligskredsen og nu skriver ud til kommunerne de skal opføre sig ordentligt hvis der er en reel vilje til at finde ud af hvad løsningerne skal bestå i så vil vi også være i stand til at beregne helt konkret hvad det koster

jeg synes egentlig det er meget fair at vi gør som vi gør nemlig at vi melder ud hvad

for en samfundsgruppe der skal bidrage til at løse det her

markedsført en millionærskat

folketingsmedlem har de store muligheder for

kan det hurtigt blive noget ukvalificeret noget så der ser jeg sådan på det at hvis der er en vilje til at arbejde videre med det her forslag stiller vi nogle spørgsmål til ministeren og får at vide hvad kommer til at koste

givet de andre ordførere den kan vi sige politiske udmelding at vi har peget på hvor vi skal finde

det er vel sådan set det man har brug for for at komme videre i diskussionen så jeg synes det havde været meget bedre hvis ordførererne i stedet for at kaste sig over den del havde forholdt sig til hvad det er for nogle konkrete ændringer der skal ske i lovgivningen for at man kan holde de løfter man har afgivet og at vi kan behandle syge mennesker ordentligt det har vi nemlig ikke fået nogen bud på fra partierne bag

så kigger vi på det det betragter jeg som et mindre problem i forhold til at få nogle konkrete forslag til løsninger på bordet her i folketinget

at vores indvendinger i forhold til finansieringen

jeg bare sige at der er rigtig meget i herre finn sørensen står og siger som er meget meget ukvalificeret

jeg tidligere redegjort for at de økonomiske vismænd vurderer at der ikke er noget provenu for statskassen ved at indføre en millionærskat

at det ikke har nogen adfærdsmæssige konsekvenser at fjerne varighedsbegrænsningen på sygedagpenge

dem der i dag overgår fra sygedagpenge til beskæftigelse

af at vi ved fra den virkelige verden hvor man har observeret det i danmark og i andre lande at det har den helt klare effekt at det er det der sker i den virkelige verden herre finn sørensen kan ikke underbygge sine argumenter og kan ikke argumentere sagligt for det modsatte synspunkt for der er ingen saglige argumenter fordi vi ved fra observationer i den virkelige verden at det er sådan

jeg anerkender simpelt hen ikke den tankegang

de deltager jo ikke i arbejdsudbuddet i forvejen af den simple grund at de er syge så det er jo hamrende ulogisk at argumentere på den måde jeg kan ikke huske om jeg brugte ordet ukvalificeret der kan jeg

der har selvfølgelig siddet nogle højt betalte professorer og

den tankegang og derfor anerkender jeg heller

virkelige mennesker i den virkelige verden agerer på ændringer af forskellige systemer

det er jo ikke bare et spørgsmål om tro

når man betragter den historiske udvikling

er ekstremt usaglig og kommer med mange ukvalificerede postulater fra folketingets talerstol

knytter sig til den brede reform af førtidspension og fleksjob der trådte i kraft

tretten med reformen er der sket et helt nødvendigt paradigmeskifte i forhold til hvordan vi som samfund ser på vores mest udsatte borgere jeg tror at alle der står bag reformen er enige om at udsatte borgere ikke længere skal parkeres på passiv førtidspension hvis der er andre muligheder vi ønsker ikke at opgive mennesker

udsatte borgere skal være en del af fællesskabet og hele reformen

omkring det menneskesyn målet er at flere får en tilknytning til arbejdsmarkedet og at færrest mulige skal ende på varig passiv

fuldstændig i tråd med reformens mål at tilgangen til førtidspension er faldet det er også i tråd med reformens mål at en langt større andel af borgere visiteres til ressourceforløb og fleksjob borgere med en potentiel arbejdsevne skal have den nødvendige hjælp til at udvikle denne og alt efter den enkeltes situation kan det for eksempel ske i fleksjob eller

fleksjobordningen senere når vi behandler beslutningsforslag b en hundrede og tre og firs

hundrede og to og firs

udgangspunktet for et ressourceforløb er at borgeren har

med et udviklingspotentiale som på sigt kan realiseres og udvikles på arbejdsmarkedet i dag deltager cirka sekstentusind borgere i et ressourceforløb hvor der er mulighed for at få en helhedsorienteret og tværfaglig indsats med fokus på at udvikle arbejdsevnen ressourceforløb handler ikke om at afprøve hvad borgeren kan eller ikke kan ude på en virksomhed ressourceforløb handler om at udvikle borgerens arbejdsevne og derfor kan indsatsen bestå af både beskæftigelsesmæssige sociale og sundhedsmæssige tilbud sat sammen på bedst mulig vis og i den rækkefølge som passer bedst til den enkelte ressourceforløbet tilrettelægges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af borgerens behov og udfordringer

vurderingen foretages på et grundlag der er grundigt belyst fra alle vinkler af det kommunale rehabiliteringsteam det betyder at det er sagsbehandlere fra både det sociale område samt beskæftigelses og sundhedsområdet der sammen med en sundhedskoordinator fra regionen vurderer den enkelte borgers situation og herudfra indstiller hvilke indsatser borgeren skal have

af borgernes sag sker dermed af et kvalificeret og fagligt team og det ønsker vi ikke at ændre på vi skal ikke fra centralt hold til at detailregulere komplicerede og konkrete vurderinger af for eksempel arbejdsevne

at ressourceforløbene har et indhold

en reel forskel for den enkelte borger derfor har vi i forligskredsen igangsat et omfattende projekt der skal sikre at de gode erfaringer med ressourceforløb kommer hele landet til gode for der er bestemt også gode erfaringer og det må vi ikke glemme

der er blandt andet igangsat en brugerundersøgelse blandt fire tusind borgere der deltager i eller har deltaget i

repræsentativt billede af borgerens oplevelse

at borgeren føler sig inddraget og kan se sig selv i det vi har brug for at få et reelt indblik i hvad der går godt og hvor der skal sættes ind set med borgernes øjne jeg tror at vi alle kan blive enige om

når det handler om at hjælpe vores allermest udsatte

på arbejdsmarkedet det kræver en langvarig indsats og det er netop formålet med et ressourceforløb og resten af reformen af førtidspension og fleksjob førtidspension blev ikke afskaffet med reformen heller ikke for de unge selv om man nogle gange får det indtryk fra visse deltagere i debatten personer der er så syge eller har så betydelige funktionsnedsættelser at det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle deres arbejdsevne skal fortsat tilkendes førtidspension det ændrer reformen ikke ved

der skal være mening og perspektiv i tingene borgere med markant nedsat arbejdsevne skal ikke trækkes igennem forløb hvis det på forhånd er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen af samme årsag har vi netop vedtaget et lovforslag som gør behandlingen lettere når der er tale om helt åbenbare sager hele reformen af førtidspension og fleksjob står i stærk kontrast til det enhedslisten vil opnå med de to beslutningsforslag

vil gerne advare imod at gå tilbage til fordums tiders syn på borgernes potentiale hvor borgere med nedsat arbejdsevne fra start blev dømt ude af arbejdsmarkedet kan man forestille sig at vi politikere fra centralt hold skal til at fastlægge grænser for

en chance og en mulighed for at blive en del af fællesskabet og at vi herefter skulle sætte kommunerne til med et målebånd at fokusere på menneskers problemer i stedet for deres ressourcer for herefter at nå frem til en procentuel nedsættelse af arbejdsevnen

ressourceforløbene bliver skåret ned til en år som enhedslisten ønsker når

et længerevarende og målrettet forløb

prøve at få borgerne tilbage på arbejdsmarkedet derfor kan regeringen ikke støtte op om de fremsatte beslutningsforslag b en hundrede og en og firs og

gerne slå fast at regeringen sammen med forligskredsen følger området tæt og at vi har særlig fokus på at ressourceforløbene har et indhold der kan leve op til reformens høje forventninger

været i gang med en langsigtet investering i de mest udsatte borgere det kræver stor omstilling og jeg vil gerne opfordre til at vi alle er villige til at tænke mere langsigtet og tålmodigt samtidig med at vi selvfølgelig sætter ind når der er behov for det vi må aldrig gå tilbage til fortidens synder hvor indsatsen

udmåle graden af menneskers problemer ignorere ressourcer og potentialer

give førtidspension og så gjorde man det uden nogen som helst vurdering af borgerens muligheder det er jo et fuldstændig forvrænget billede af hvad der foregik i den kommunale forvaltning før men det er

en meget god undskyldning når man nu skal i gang med at skære voldsomt ned på vilkårene for syge mennesker jeg vil gerne spørge ministeren hvordan går

egentlig med det der med at en del af fællesskabet for jeg kan forstå på det at ministeren mener at det eneste fællesskab det er værd at være en del af er arbejdsfællesskabet

når folk har været i ressourceforløb og de har afsluttet det

procent kom i ordinær beskæftigelse

jeg stillet en stribe spørgsmål for at få det afklaret og jeg glæder mig til svaret jeg kan ikke forstå at det varer så længe før det kommer

man egentlig havner som følge af alle de her reformer når folk mister den offentlige ydelse de var på hvor havner vi så men om ressourceforløb som skulle være erstatning for førtidspension

procent kom i ordinært job hvordan synes ministeren selv

som sagsbehandlerne har forvaltet den tidligere lovgivning på men vi har kunnet se et billede af forvaltningen og anvendelsen af den tidligere lovgivning som har resulteret i nogle forløb som et stort flertal i folketinget ikke har ønsket at lægge navn til derfor disse ændringer hvis vi ser på hvordan det så går så mener jeg det går meget forskelligt

der har været udfordringer i en række kommuner med at få etableret ressourceforløb som overbeviste borgerne om

at gennemføre ressourceforløbene det positive er at

også er en del kommuner hvor det faktisk går rigtig godt og hvor man kan se at både borgere den lokale presse og kommunen er begejstrede for udviklingen hvad slutresultatet bliver ved hverken herre finn sørensen eller jeg sådan som udviklingen er nu

hvad slutbilledet er om fem seks syv otte år må tiden vise det afgørende for mig er her at vi finder frem til nogle processer som sikrer at slutforløbene repræsenterer det potentiale der ligger hos den enkelte borger i respekt

femten det er nok ikke blevet meget bedre siden men det får vi

når

glæder han sig så bare over at så sparede kommunerne og staten de penge i det ene år og det er det det hele drejer sig

der beskriver hvordan de bliver parkeret i et system de ikke kan komme væk fra i årevis dødssyge

af reformen altså den slagside den meget meget tydelige slagside som efterhånden må være fuldstændig klar for os alle hvornår vil ministeren tage

omstilling der foretages med etablering af rehabiliteringsteam med dette tværfaglige samarbejde og jeg synes

at det er rigtig godt tænkt det er meget respektfuldt tænkt man får det hele med

meget svært ved at få etableret disse ressourceforløb på en måde så de fik medvind og forståelse hos borgerne men det arbejder vi med

i kontaktforløb vi har udrykningstjeneste

at få de sidste kommuner med jeg håber at vi kan begynde at få synliggjort de gode processer og de gode resultater for de kommuner som er bedst således at andre kommuner kan tage ved lære af

at der er nogen steder skulle være tale om økonomiske problemer i at få det her til at fungere

få hele konceptet til at fungere på en sådan måde at man fik borgerne med i fornødent omfang i forståelsen af hvad meningen med disse ressourceforløb var for den

og føle at man gør en forskel jeg tror ikke på at ret mange bliver lykkelige af at blive holdt ude og at ingen viser interesse for

om at få flere med i arbejdsfællesskabet og give endnu flere større muligheder

tretten en vigtig del af reformen var det såkaldte ressourceforløb som man må sige efterhånden er kendt

om man vil kunne tage et arbejde et fleksjob

på førtidspension et forløb

sammen med den enkelte for den enkelte og på en måde hvorved den enkelte føler sig tryg og føler at det

det værd det var hensigten

skrækeksempler på mennesker som er blevet utrolig dårligt behandlet i det her ressourceforløb det vil jeg gerne sige igen og igen at vi socialdemokrater selvfølgelig

ændre på det og få reformen til at virke efter hensigten det har da også gjort som

hørt ministeren sige at ministeren og forligsparterne

hvordan det gode ressourceforløb

skal føle at de er en del af den her indsats

det sammen med dem og for den enkelte så den enkelte også føler sig tryg

vidste og derfor var det jo netop man skulle lave

de her guider og også et rejsehold som så kunne rykke ud og og fortælle

her ting samtidig har vi også lavet forenklinger som vi også før har haft oppe i salen

er oplagt når det så er sagt skal jeg bestemt indrømme at ikke alt er godt er det langtfra så er der også ressourceforløb der virker og det skal vi også huske på når vi kigger på de reformer

tegne et kæmpestort skræmmebillede af at det slet ikke virker

udvalgstur ovre i det vestjyske for et par uger siden og der mødte vi

en virksomhed hvor der også var folk der var blevet syge ligesom de gør mange andre steder

resultat og jeg er ikke et sekund i tvivl om

sagt med andre ord de personer

på den måde det skal være i hvert fald ifølge det jeg mener

løfte pegefingeren vil jeg at vi løfter pegefingeren lidt højere

år på bagen med de ord skal

imod forslagene fra enhedslisten

kameraerne håber at nogle ude fra kommunerne følger lidt med

klar forbedring på det her område vi ønsker et større fokus på ressourceforløbene vi ønsker nogle ressourceforløb der virker og vi ønsker også at det her efterhånden

ressourceforløb jeg skal lige huske at sige

påstået at det er noget skidt alt sammen

som folk bliver sendt ud i tag sengen med på arbejde den historie har vi hørt om det handler om mennesker der dårligt kan gå som bliver visiteret til fleksjob af ganske få minutters varighed det handler om mennesker der sendes i praktik og ind i disse disse forløb stik imod lægelige anbefalinger om at de risikerer at få det værre af det

er jo at ankestyrelsen i langt de fleste tilfælde godkender de eksempler og siger at sådan er loven

forholde sig til

nødt til at kigge på lovens

på den rigtige måde og nogle mennesker der fik det rigtige ressourceforløb så må det jo være rigtigt selvfølgelig skal

vi ændre nogle af de her ting for jeg vil heller ikke finde mig i alle de historier som herre finn sørensen hører

en udviklingshæmmet der gik med ble og gangstativ og vedkommende skulle i arbejdsprøvning alle de her historier er der ingen der bryder sig om

det er lovens skyld jeg mener der skal ske en

det er der nogle kommuner der kan og så længe der er nogle kommuner der kan med den her lov i hånden

står i den der guide sammen med den enkelte for den enkelte den enkelte skal føle sig tryg

at vedkommende ikke bliver løbet over ende sværere er

er nogle der gør det rigtig godt jeg vil meget gerne rose dem der gør det godt men dem der ikke gør det godt

man kan få en halv times arbejdskraft ud af den enkelte det er dem man skal

de har noget ud af det tværtimod er det en pine for

de her mennesker foran sig og skal vurdere hvor syge

at kigge lidt mere ordentligt på de her mennesker

ud i de her ting for det er altså ikke med loven i hånden de sender dem ud de kan sagtens gøre noget andet end det de gør

forbindelse har vi haft en hel del debat vi har haft høringer hvor

er med ressourceforløb det

der ikke er nogen der kan forklare hvad et oplagt tilfælde er folk bliver sendt ud i arbejdsprøvning selv om de sidder i rullestol og er bundet til rullestol for at se om man kan få en halv times arbejde og folk bliver sendt ud med en seng med vendelagen for at se

vi har vi har i den forbindelse også prøvet at få ministeren til at

jeg må nok sige at det er lidt svært svært for

er en forligskreds der også skal stilles tilfreds det er det her med at alle partier

hvor grænsen ligger og det er den vejledning

kommer ud til kommunen står der noget i den der forklarer kommunen hvor grænsen ligger hvornår de skal sige her er en person

oplagt tilfælde den person skal vi ikke sende ud

førtidspension eller

fleksjob er det alligevel rimeligt at man skal presse for at se om man kan få den sidste halve time ud af det var det ikke bedre at sige

vi går ned til et vist antal timer

fleksjob i stedet for førtidspension

give noget jeg har ikke set den

invaliditetstillæg hvis jeg husker rigtigt

at man kan få førtidspension uden at man skal

der er der er problemet jeg har så lidt

at alle der har nedsat arbejdsevne og modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp får ret til at kommunen forpligtes

for at sagen genoptages med henblik på

vedvarende syg og går på sygedagpenge burde man ikke kunne gå der mere

positive over for fordi det er meget i tråd med det som

selv har været inde på jeg har dog lidt problemer med de her to

lige den der finansiering med millionærskat havde

nødt til at sige nej til fordi der lige er noget med sygedagpenge inde i

har vi et forlig om sygedagpenge

der har vi indgået forlig om sygedagpenge så

er jeg nødt til at sige nej til netop fordi

af den der detalje

det er som det er men hvad er ordførerens holdning

så er det nok en dom

synes ordføreren egentlig det er et rimeligt

der kom var at man gik fra sygedagpenge

med ressourceforløb det er ikke det samme

forløb ressourceforløb

have en afklaring men jobafklaring er for dem der kommer direkte fra sygedagpenge og ikke kan få sygedagpenge forlænget så går man over på et jobafklaringsforløb

svarer til kontanthjælp der ikke er afhængig af

der er jeg bundet af et

men hvis det er noget der står på i årevis

så er der ikke den økonomiske robusthed i sådan en familie til at klare uforudsete udgifter og måske heller ikke råd til at holde ferie og

de får lov til at bevare dem

frit kan vælge mellem fleksjob

de opstillede krav til dette derudover foreslås der en række ændringer hvor man blandt andet højst må have et ressourceforløb af en års varighed samt at modtagere af sygedagpenge skal kunne beholde deres sygedagpenge under hele ressourceforløbet

det kan venstre ikke støtte

vi mener sådan set at

det er trådt i kraft for efterhånden år tilbage

vi ikke ønskede at parkere mennesker på forsørgelsesydelse og heller ikke parkere mennesker

det er sådan set vores tilgang til den her diskussion

også vigtigt at huske på at

har potentiale til fortsat at kunne udvikle deres arbejdsevne det er vigtigt

de kan komme tilbage på arbejdsmarkedet og ikke mener jeg opgiver dem ved at parkere dem på en førtidspension ressourceforløbene skal være med til

hjælpe den enkelte

en indsats og det er den indsats der skal være

en helhedsorienteret og tværfaglig behandling af den enkelte

er med på at enhedslisten ikke er en del af

at vi kan højne kvaliteten af de ressourceforløb der bliver gennemført

med henblik på at give borgerne en endnu bedre behandling og sikre at

ikke at

en gruppe mennesker unødigt på

derfor kan ressourceforløb være det værktøj der kan være med til at hjælpe mennesker tilbage på arbejdsmarkedet

konsekvensen af det beslutningsforslag som enhedslisten

så godt godt nok påpeger kan finansieres ved en millionærskat det

så det bliver jo en ret høj skat efterhånden

ikke at gå ned ad den vej det

hilse fra de konservative som desværre heller ikke kunne være til stede ved

til at man fra kommunernes side tvinger dødssyge mennesker i praktik og i ressourceforløb og i fleksjob af ganske ganske få minutters varighed om ugen også på trods af klare lægelige anbefalinger om at det skal man lade være med fordi man risikerer at borgerne får det værre dermed ikke sagt at der ikke også er positive eksempler det er vi enige om det er

men vi er jo nødt til at forholde os til

når ankestyrelsen godkender de fleste af de her foranstaltninger er det så det der er intentionen med loven det er det den skal bruges til eller

de borgere der har været i ressourceforløb

set er kommet tilbage på arbejdsmarkedet det kan være i et fleksjob det kan være i uddannelse eller i et job fire og tyve procent i forhold til

at den her gruppe er gruppen af udsatte borgere som

synes jeg faktisk at det er rigtig positivt at fire og tyve procent sådan set er på vej tilbage på arbejdsmarkedet

en del af det arbejdende fællesskab det er ikke altid en succes

de mange mange mange eksempler vi har fået på at borgere bliver sendt ud i de her forløb

der ikke er noget perspektiv i fordi deres arbejdsevne er så lillebitte

hvad er perspektivet i det er der ikke noget galt når ankestyrelsen i mange tilfælde godkender

minutters arbejde jeg

sige at det at være en del af en arbejdsplads det at have noget at stå op til at have nogle kollegaer der

set har forventninger om at man kommer og udfører en opgave er

er det da vigtigt at sige at hvis man bliver syg af at være i et ressourceforløb skal man ikke

der står i lovgivningen det skal vi følge op på

en reform der skal styrke mennesker og bringe flere mennesker tilbage på arbejdsmarkedet men nærmest en reform der skulle gøre at at alle mennesker uanset sygdom skulle tvinges

eller eller uddannelse og det har på ingen måde været intentionen

ressourceforløbsordningen to af de foregående partier nemlig socialdemokratiet og venstre er som

en del af forligskredsen og har egentlig redegjort fint for hvorfor forligskredsen ikke ønsker

fra enhedslisten jeg vil derfor benytte min taletid til noget lidt andet

flyve lidt op i helikopteren og minde

en reform i to tusind og tolv

sagen var nemlig den at udviklingen på førtidspensions og fleksjobområdet var fuldstændig uholdbar

budgetterne og de økonomiske forudsætninger for den reform som blev lavet i to tusind og et var skredet fuldstændig i to tusind og tolv

brugte man knap ti milliard kroner mere på førtidspension og fleksjob end man havde forventet da man lavede reformen i to tusind og et samlet set over hele perioden fra to tusind og et

brugte man over tres milliard kroner mere på at udbetale førtidspension og

end man havde forventet

på førtidspension en indtægt ved siden af deres førtidspension på

der var altså tale om at man havde en førtidspension hvor intentionen var at den var beregnet til folk som ikke kunne forsørge sig selv eller havde meget ringe mulighed for nogen sinde at kunne komme til det så var der alligevel

mindretal javel men en stor gruppe af de borgere som altså havde indtægterne ved siden af deres førtidspension

befolkningen i den arbejdsdygtige alder var på førtidspension

den diagnose som oftest udløste en førtidspension i to tusind og tolv

diagnoser man gav altså varig offentlig forsørgelse på et ret højt niveau til mennesker som havde midlertidige diagnoser det var

sigt vil øge beskæftigelsen med femtentusind det skal ses i lyset af at man i sverige i to tusind og fem lavede en reform af

fik reduceret antallet af førtidspensionister med ethundrede og firstusind

som havde været både økonomisk mere ambitiøs men også mere ambitiøs ud fra den betragtning at vi kunne have lavet en reform som bragte flere mennesker i kontakt med arbejdsmarkedet og væk fra offentlig forsørgelse det har vi sådan set et ønske om at man stadig væk gør så ud fra de betragtninger

kan vi naturligvis ikke støtte det her beslutningsforslag og jeg må sige

komisk i betragtning af de tal jeg lige har fremført her at man altså også vil finansiere det her med en indførelse af en millionærskat det hænger på ingen måde sammen og kan ikke betegnes som andet end dybt dybt useriøst

at svenskerne i dag har en højere levestandard end

de noget mere ambitiøse arbejdsmarkedsreformer som man lavede i sverige op gennem

nullerne det burde vi i højere grad tage ved lære af førtidspensions og fleksjobreformen i to tusind og tolv var

skridt i den rigtige retning men efter vores opfattelse ikke et

arbejdsprøvninger af en varighed på helt ned til to en halv time om ugen med seng til at hvile i hvis arbejdet efter få minutter bliver for hårdt det handler om at udsatte og iblandt dødssyge borgere parkeres på ressourceforløb og i jobprøvninger og dermed kontanthjælp

seks hundrede og firs million kroner til at igangsætte nittentusind

undervejs døde tres mennesker på ressourceforløb og to hundrede gled helt ud af systemet og står i dag helt uden understøttelse nu skal det retfærdigvis siges at der er rigtig mange

der er glade for deres ressourceforløb enkelte er kommet i fleksjob

blevet klogere på hvilken vej de skal og hvor meget arbejde de kan klare og andre igen har fået behandling eller personlig udvikling der har bragt dem videre i livet det skal anerkendes

en gåde for alternativet at partierne bag fleksjob og førtidspensionsreformen ikke genåbner reformen og retter slagsiden op så det kun er dem der har glæde af ressourceforløbene der skal deltage i dem

fået at vide at ordningen skal evalueres før man kan kigge på en eventuel justering i det år er vi næsten hver eneste dag i form af ulykkelige historier fra medierne i vores indbakker eller på de sociale medier blevet mindet om mennesker der er strandet i arbejdsprøvninger på minutters eller halve timers varighed på virksomheder som de ikke kan tilføre værdi fordi deres arbejdskraft er for begrænset lad mig også tilføje at mange arbejdsprøvninger total mangel på respekt for virksomheder

kommunen sender en borger der er så syg at vedkommende ikke har en chance for at bidrage til virksomhedens arbejdsmæssige fællesskab

hvad mon virksomhederne tænker når det går op for

de så ja næste gang vi må passe på ikke at misbruge virksomhedernes positive

social indsats virksomhedspraktik er efter alternativets mening klart den bedste form for praktik og jobtræning

det helt essentielt at jobprøvning giver mening for virksomhederne og at vi respekterer de virksomheder der stiller praktikplads til rådighed for udsatte og syge mennesker de her problematikker har vi diskuteret i folketinget

ganske længe nu og alternativet har kaldt beskæftigelsesministeren i samråd

til lempelse af betingelserne for tilkendelse

og ændring af ressourceforløbsordningen hvert forslag har en række underpunkter

synes vi at både intentionen i forslagene og mange af underpunkterne repræsenterer rigtig god beskæftigelsespolitik og gode

ressourceforløbene vil man for

man foreslår også et dobbeltloft så de enkelte ressourceforløb kun må vare

i beslutningsforslaget om lempelser af betingelserne

at den samlede behandlingstid i kommunen højst må strække sig over en periode på samlet to år så vidt vi i alternativet læser teksten

et meget kvalificeret bud på at stoppe langtidsparkering af borgere på uendelige

også det er fint at ressourceforløb skal starte så

det er også vigtigt at borgeren får større indflydelse

ressourceforløb og kan sige nej til konkrete tilbud der virker helt irrelevante for

at man tager lægeerklæringer mere alvorligt på en måde så syge borgere skærmes for ressourceforløb og jobprøvning er også et godt perspektiv men der er også nogle områder hvor vi i alternativet gerne vil se nogle justeringer af enhedslistens beslutningsforslag før vi

på atten år førtidspension alene på baggrund af lægelige oplysninger

at vedkommende måske kun har en tredjedel arbejdsevne

vi mener heller ikke at der skal sættes loft over det antal sager som den enkelte

koordinerende sagsbehandler har

forskellige kommuner derfor tilråder socialrådgiverne heller ikke et fast loft ydermere er mange kommuner i gang med implementere modeller som netop begrænser antallet af sager per sagsbehandler og vi vil ikke komme med lovreguleringer når mange kommuner netop arbejder hårdt

til sidst bider vi mærke i at enhedslisten vil fjerne alle sanktionsregler for modtagere af

korrigere mig hvis jeg tager fejl se det er jo spændende for her ser vi en gryende støtte til

forslag om kontanthjælp uden modkrav vi læser dette punkt som om borgere på ressourceforløb kan sige nej til alle tilbud og processer som borgeren ikke mener

egen udvikling hvis det gik igennem

så borgerne måske vælger at deltage i tilbuddene

intentionerne i dette forslag men ikke finansieringen vi støtter langt de fleste af punkterne og de sidste knaster

finansieringsmuligheder hvis vi skal finansiere lovforslag ved at tage fra de mest velhavende danskere

arbejdsmarkedet og også få mere målrettet mere alsidig hjælp til at komme tilbage i arbejde så hele ideen med forandringerne var jo og er fortsat at folk ikke skal parkeres på for eksempel førtidspension

hvor tingene ikke har fungeret som vi har ønsket det med lovgivningen det er selvfølgelig helt i skoven når en terminalt syg borger sendes i ressourceforløb men jeg synes

ministeren har taget det her meget alvorligt vi har i forligskredsen

netop gjort noget ved det her vi har netop behandlet lovgivning der forbedrer ressourceforløbsordningen sender vejledning til kommunerne og følger implementeringen tættere igen og i forlængelse af de øvrige debatter vi har haft

tingene jo ikke er gjort med at vedtage en reform

implementeringen rigtig rigtig tæt og det vil vi også gøre i radikale venstre også i forligskredsen følger vi netop det her område rigtig tæt det skal virke bedre det skal virke efter hensigten de mindre gode kommuner skal kigge til de gode kommuner og lære

at rulle reformer tilbage vi er interesserede i at få dem til at virke efter hensigten det gør de ikke alle steder men

kommuner hvor syge borgere bliver endnu

dør mens de er i ressourceforløb det er godt at medierne afdækker nogle af de her skrækkelige historier for borgerne skal behandles med respekt

vil jeg klart opfordre til at der konsekvent bliver klaget over behandlingen loven skal nemlig bringe mennesker videre ikke spænde ben for dem kommunerne skal ikke slippe af sted med at springe over hvor gærdet er lavest eller træde på borgerne

men heldigvis har vi også kommuner hvor mennesker faktisk hjælpes videre på en fin og værdig måde det kan altså lade sig gøre

sf er glade for nogle af de initiativer som er i gang i øjeblikket det er alt fra de fem og tyve million

den guide til kommunerne som skal sikre

på en ordentlig måde

så meget af sit krudt her i salen hvis enhedslisten var en del af forligskredsen

kunne partiet jo bidrage til at få reformen rettet til

vi havde meget gerne set at enhedslisten ville bidrage

til at hjælpe borgerne vi kunne sammen stå stærkere

så vil jeg endelig sige at vi ser meget frem til den evaluering

ser på hvordan

træningsbaner der kan give noget lys og noget håb og noget optimisme i menneskers liv sådan at de

kan se sig selv på et fremtidigt arbejdsmarked

måde på arbejdsmarkedet det vi har været præsenteret for

været nogle fuldstændig håbløse situationer

helt uden sans for hvordan man på en værdig måde møder borgerne

de kommuner hvor man tydeligvis ikke har forstået

få stoppet den måde som kommunerne behandler syge borgere på i dag og jeg siger ikke at

bliver behandlet sådan men ordføreren kender

savner enhedslisten i forligskredsen hvad er det så for nogle store resultater man kan opnå når man ovre på den anden side af bordet har venstre siddende som siger at der

ministeren jo tydeligt sendte et signal til kommunerne om at de skulle møde borgerne på en værdig og anstændig måde og at de skulle bringe borgerne videre derfra hvor de var og at det var fuldstændig uacceptabelt med de situationer som også ministeren var opmærksom på hvor borgere endda var blevet mere syge undervejs jeg har store forventninger til at både de fem og tyve million kr der kommer fra satspuljen rejseholdet og den nye guide til kommunerne kan rense noget ud blandt de værste kommuner men det er ikke gjort med det og derfor ville været rigtig rart om enhedslisten havde

og jeg synes de bliver dæmoniseret meget i forhold til det her

ikke sådan at der i den lovgivning

nogle siger også direkte kassetænkning er det ikke sådan at man laver en lovgivning

for fortolkninger

betyder at så mange ulykkelige borgere bliver parkeret

i ressourceforløb selv om de burde

vi virkelig ikke inden for de rammer vi har kan få det justeret på en måde så

det også rigtigt nok at der er grænser for detaljeringsgraden for

derfor er det jo nødvendigt at vi har sagsbehandlere i kommunerne der

så det kan vi godt få besvær

der er sagt er sagt og det bliver også skrevet ned og

hvis ikke vi når at lave noget i fællesskab den her gang synes jeg da bare vi skal arbejde videre med det

det vil have en vis værdi tror jeg

som vi jo er alligevel er enige om nogle grundholdninger og måske

om nogle konkrete forslag så det er jeg meget glad for også tak til alle de andre ordførere hvor jeg

positive og fremadskuende som vi er at de jo faktisk alle sammen med lidt forskelligt toneleje anerkender at der er nogle problemer der skal arbejdes med her jeg har også noteret mig at man arbejder på det spørgsmålet er

om det så er tilstrækkeligt til at rette op på de skævheder der ligger i lovgivningen først vil jeg sige lidt om hvordan

det var også nogle spørgsmål som herre torsten gejl efterlyste

jeg stillet et spørgsmål til ministeren om

det er så et års tid siden eller lidt mere

men tallene daterer sig længere tilbage det er perioden fra januar og tretten til marts to tusind og femten

siger meget om hvordan den her lovgivning virker

ministeren kunne oplyse var

knap to og fyrre procent får førtidspension alligevel at ti procent får fleksjob at syv procent havner på ledighedsydelse de er altså visiteret til fleksjob men kan ikke finde noget fleksjob

ikke ligefrem sige at de er kommet tilbage på arbejdsmarkedet

der kommer i ordinær beskæftigelse det svarer ret nøje til de tal man har fundet frem til oppe i

forskellige ydelser det der er interessant er

havner på selvforsørgelse det vil sige

at den her lovgivning med de tal vi har her ikke lever

til alle skåltalerne om at den skulle få folk tilbage på arbejdsmarkedet jeg har stillet et ret omfattende spørgsmål til ministeren jeg håber der snart kommer et svar på det jeg har bedt om at få at vide hvor

bliver frataget eller mister

konsekvenserne egentlig er af de her arbejdsmarkedsreformer herunder den vi diskuterer nu

på en anden måde hvordan virker den i forhold til de mennesker der bliver omfattet af den jeg har

nogle eksempler som jeg faktisk godt vil bruge her

hvordan den lov er skruet sammen og hvorfor det er noget skidt

det er noget jeg har plukket fra ankestyrelsens principafgørelser i det her tilfælde principafgørelse fem og tyve til fjorten det handler om en borger der havde en effektiv arbejdsevne på fyrre minutter om ugen under arbejdsprøvningen var han på arbejdspladsen 2¼ time tre dage om ugen han kunne arbejde ti minutter ad gangen efterfulgt af ti til femten minutters pause hans effektive arbejdstid var tretten

minutter per dag ankestyrelsen udtalte at borgerens arbejdsevne aktuelt var meget begrænset ja det tror jeg er svært at bortforklare

og at alle relevante tilbud og foranstaltninger havde været afprøvet alligevel vurderede ankestyrelsen at der var mulighed for at borgerens arbejdsevne kunne udvikles således at arbejdsindsatsen kunne øges inden for en rimelig periode og der blev så anvist alt muligt forskelligt som jeg ikke skal trætte forsamlingen

så ankestyrelsens konklusion var at denne borger opfyldte betingelsen for fleksjob og borgeren fik afslag på førtidspension han fik så den trøst det får man når man kommer i fleksjob at efter to en halv år og igen efter fire en halv år kan kommunen

vurdere om der stadig væk er mulighed for at udvikle arbejdsevne

kommunens og ankestyrelsens grænseløse optimisme på vegne af denne borger der gør at borgeren ikke får førtidspension

den her lovændring og indførelsen af minifleksjob skulle bruges som en begrundelse for ikke at give folk førtidspension selv om de jo helt åbenlyst er ude af stand til at forsørge sig selv gennem et

og knæ karpaltunnelsyndrom i begge hænder tankeforvirring og koncentrationsbesvær det er sager hvor ankestyrelsen mener at kommunerne burde have givet afslag på førtidspension kommunerne har altså været så letsindige at de har givet sådanne borgere førtidspension det mener ankestyrelsen at de ikke burde have gjort det er pillet ud af den praksisundersøgelse som ankestyrelsen lavede i maj måned sidste år hvor ankestyrelsens generelle konklusion var at i alle de tilfælde hvor kommunerne havde afvist

var ankestyrelsen enig men ankestyrelsen løftede pegefingeren over for kommunerne og sagde hov hov

formand det må man ikke sige her

er jo i daglig tale ankestyrelsens budskab til kommunerne i har været for flinke og konklusionen var at kommunerne i

skulle sende folk ud i alle disse arbejdsprøvninger praktikker ressourceforløb

ånden i den lovgivning er

at borgeren ikke har mulighed for at udvikle arbejdsevne at man kan blive tilkendt førtidspension det er jo den helt dramatiske ændring der sker i lovgivningen og der kan vi jo altså se at ikke bare kommunerne men endnu mere ankestyrelsen nærer en grænseløs optimisme på borgernes vegne hvad det her angår

lad mig tage et eksempel mere det er et forholdsvis friskt eksempel der har været omtalt i avisendk over flere omgange her i maj måned

en borger der lider af kronisk depression og ptsd han har ødelagt nakken har en knust hånd en overskåret armmuskel han er angst

har en kæmpegæld han har udtalelser fra psykiater akutklinik og læge om at hvis man presser ham mere og sender ham i flere arbejdsprøvninger kan og vil det udløse selvmordsforsøg jeg citerer forsøg på erhvervsrettede tiltag vil kunne involvere involvere suicidalforsøg selvmordsforsøg det stod der i papirerne til pensionsnævnet i næstved kommune da man skulle afgøre hans sag om førtidspension der er altså en lægelig instans der har vurderet det hans psykiater vurderer at det vil være farligt ikke at give ham pension og at han er selvmordstruet men pensionsnævnet afviste førtidspension han skal i et længere forløb med at genoptræne arbejdsevnen før hans sag om førtidspension kan behandles kommunen forsvarede sig med at sagen har været i ankestyrelsen

fordi borgeren klagede over den behandling han fik og de forløb han blev sendt ud i men ankestyrelsen svarede i februar i år han er i

at illustrere at det er lovgivningen det er galt med når ankestyrelsen godkender at kommunerne kan mishandle folk på den måde og ikke nok med det

og i endnu højere grad sende dem ud i alle de her forløb så er det jo loven det er galt med jeg anerkender at de partier der lavede den lov havde nogle andre intentioner eller i hvert fald de ordførere der sad der det bestrider jeg ikke jeg mener nu at lovens tekst var klar nok det var

grunden til at vi var nogle partier der gik imod den

der blev advaret kraftigt imod den fra en lang række interesseorganisationer fagforeninger fagforeninger og alle mulige

okay de ordførere har haft en mere positiv forventning men nu må det da være slut med de naive forhåbninger om at man kan klare tingene uden

ændre reglerne i den her

det der siger os at det er sådan er selvfølgelig at ankestyrelsen godkender det for ankestyrelsens ord er lov og hvis man ikke er tilfreds med den behandling som ankestyrelsen siger man gerne må give borgerne så er der jo kun én konklusion og det er at gå ind og ændre loven så kommunerne ikke får mulighed

i overensstemmelse med intentionerne i den og

bare at skyde skylden på kommunerne især ikke når man samtidig tager i betragtning

fra de samme partiers side der var dansk folkeparti så også med det burde de ikke have været er er ændret drastisk på kommunernes økonomi i den her sammenhæng det har man jo gjort med omlægningen af refusionen til kommunerne per første januar i år hvor det er sådan at hvis en borger har været på en bestemt social ydelse

skal kommunerne selv finansiere firs procent

det er jo helt klart og det bliver der ikke lagt skjul på at det er

man vil lægge på kommunerne

og hvad vil det føre til

vil føle sig presset til at få så mange borgere som muligt over på de lavest tænkelige ydelser

uden forsørgelse og derfor

grufulde virkninger vi har set af den her reform blive endnu værre

refusionsomlægningen begynder at slå igennem hvad den

om et års tid og så behøver vi ikke engang snakke om omprioriteringsbidrag og det blå flertals krav til kommunerne om at spare og bruge pengene til skattelettelser og alt det dér det kan vi udenad

men jeg vil alligevel glæde mig over at der er to andre partier der kan se at vi er nødt til at ændre i loven

at det ikke er sådan at vores påpegning af de problemer der er med den her lovgivning

bare bliver afvist så har vi diskussionen der skal til

stole trygt på at enhedslisten vil kæmpe videre for at få ændret lovgivningen så kommunerne ikke får mulighed for at behandle borgerne på den

revalideringsordningen vi har under de sidste

beslutningsforslag drøftet de overordnede intentioner med reformen af førtidspension og fleksjob indgående

de ændringer af fleksjobreglerne der trådte i kraft den første januar

meget lille arbejdsevne kan få deres ressourcer i spil derfor gik man væk fra et system hvor vi fra politisk hold opsatte standardiserede krav til borgernes arbejdsevne og i stedet gav man borgerne ret til en konkret og individuel vurdering af

der går igen for hele reformen

taler om fleksjob ressourceforløb og førtidspension i forlængelse heraf blev det muligt at ansætte borgere med nedsat arbejdsevne på under ti timer om ugen i de såkaldte minifleksjob ligesom tilskuddet blev målrettet borgere med den mindste

der har i den seneste tid været en række indlæg i pressen vedrørende minifleksjob herunder om det er et problem at en borger kan arbejde eksempelvis fem timer om ugen med at gøre rent lad mig derfor også sige det helt klart de små fleksjob er forbeholdt

at begynde med har en meget nedsat arbejdsevne men som har et realistisk udviklingspotentiale det gælder eksempelvis vivi christensen der som politiken den niogtyvende april kunne fortælle om er gået fra at arbejde to til at tyve timer om ugen i et fleksjob og som inden da var otte år på ledighedsydelse eksemplet bekræfter at vi ikke gør nogen borgere en tjeneste ved at afskære dem fra muligheden for at blive en del af arbejdsfællesskabet

det var netop konsekvensen af fleksjobordningen før reformen som kun kunne rumme borgere med en restarbejdsevne på over en tredjedel for mig er det et skrækscenarie at forestille sig at de cirka sekstentusind borgere der i dag er ansat i minifleksjob og på denne måde bidrager på arbejdsmarkedet med det de kan i stedet skulle være parkeret på førtidspension det gælder ikke mindst når vi kan se at de små fleksjob især kommer ufaglærte til gode

ledigheden blandt fleksjobbere er generelt faldet fra fem og tyve procent ved reformens ikrafttrædelse til nu atten procent procent men det er netop hvad i beslutningsforslag b en hundrede og tre og firs

fra enhedslisten indebærer de mange små fleksjob og den faldende ledighed understøtter netop reformens

at flere skal kunne arbejde og forsørge sig selv det synes jeg

vi som samfund kan være stolte af og derfor kan regeringen heller ikke støtte

det fremsatte beslutningsforslag b ethundrede

virksomhedsforløb men under alle omstændigheder er det et krav at der ikke er andre tilbud der kan hjælpe borgeren med at komme i beskæftigelse dermed skal mulighederne for revalidering ses i sammenhæng med at vi gennem de seneste års brede reformer af arbejdsmarkedet har givet borgere med komplekse udfordringer mulighed for en helhedsorienteret og tværfaglig indsats det drejer sig om reformerne af førtidspension fleksjob og sygedagpenge samt kontanthjælpsreformen der alle bygger på en gennemgribende ny tilgang til borgere i udkanten af arbejdsmarkedet herunder den nye rummelige fleksjobordning

skal også ses i sammenhæng med

mulighederne for uddannelsestilbud og anden aktiv indsats inden for beskæftigelsessystemet er blevet forbedret der er for eksempel

give uddannelsestilbud til kontanthjælpsmodtagere samtidig er mulighederne for økonomisk støtte i det almindelige su system

for eksempel enlige forsørgere i dag får dobbelt su under uddannelse og personer på videregående uddannelser som har varige funktionsnedsættelser kan få tillæg til su dermed giver det for mit vedkommende heller ikke anledning til bekymring når vi kan se at antallet af revalidender har været faldende gennem de seneste år tværtimod er det i højere grad tegn på at de øvrige reformer er i fuld gang med at styrke indsatsen for denne målgruppe af borgere helt i overensstemmelse med intentionerne af samme årsag kan regeringen ikke støtte

bliver opkvalificeret målrettet lige deres forudsætninger

jo beklageligt at se at ordningen ikke bliver brugt ret meget

spørge ministeren har ministeren nogle oplysninger om hvad

med

fra kommunernes side i forhold til mig svarer til hvad jeg har oplyst her nemlig at det er kommunernes oplevelse at når de ikke bruger revalideringsordningen mere end de gør så er det fordi der er udviklet bedre tilbud for borgerne med de seneste års reformer så på en eller anden måde fremstår revalideringsordningen med den karakteristik jeg får som et residual der

at være en del af arbejdsfællesskabet hvis det er muligt selvfølgelig

at kunne man ikke arbejde under tolv timer fik man ikke et fleksjob og førtidspension var næsten den eneste udvej selv om man måske gerne ville arbejde og selv om man måske også godt kunne være lidt

arbejdsmarkedet og arbejde nogle få timer reformen som den socialdemokratiske regering stod i spidsen for gav muligheden for at

og dermed skabe jobs til mange af dem som ikke kan arbejde over de tolv timer det har fået flere tættere på arbejdsmarkedet det har fået flere

færre arbejdsløse blandt fleksjobbere og det kan jo kun glæde os alle der er sikkert nogle ting som ikke virker i denne ordning

har været min holdning hele vejen igennem alle de her ret store reformer som vi har lavet og vi kan ikke lave sådan nogle store reformer uden at ramme lidt ved siden af

bare indrømme derfor er vi også nødt til at følge den her reform nøje og se om tallene fortsat går i den rigtige retning som jeg selvfølgelig vil håbe meget på

en styrkelse af revalideringsindsatsen jeg er ikke et sekund i tvivl om at den her indsats for mange er rigtig god

siger til mig men jeg hører også at det er en af de

vil også anerkende at det sagtens kan være grunden til at

vælger den fra det skal også lige siges at dette forslag jo som alle andre forslag fra enhedslisten

økonomien om hvad det koster men det har vi jo

på før i dag og heller ikke fået noget svar på

som jeg forstår det kan kommunerne i dag bruge denne ordning hvis de mener det er

at gøre og med den nye refusionsmodel hvor kommunerne får flere penge hvis flere kommer i beskæftigelse så kunne det måske være den rigtige vej at

den rigtige indsats og sørge for at den enkelte får den indsats der får den enkelte i gang så hurtigt som muligt og på den rigtigste måde så de på den måde også med den nye refusionsmodel netop

gavn for alle at den enkelte kommer tættere på arbejdsmarkedet men som sagt

den enkelte beslutter den rigtige indsats da folk jo er meget forskellige og skal aktiveres og komme i arbejde på mange forskellige måder og det er jo så det man

økonomien slet ikke er beskrevet ja så kan vi naturligvis ikke støtte forslaget

der ikke kan være til stede at de også er imod forslaget og er enige i at de reformer vi har lavet sammen skal

har ikke tid nu til at remse dem alle op jeg uddyber det lidt i min ordførertale men der er en ting jeg gerne vil nævne og

spørgsmålet om fastholdelsesfleksjob hvor fagbevægelsen jo stærkt kritiserer

den virksomhed man

er blevet afskaffet det kan man først efter tolv måneder

på særlige vilkår hvad siger ordføreren

noget jeg vil undersøge nærmere og sige hvor alvorligt er det her problem og er der eventuelt noget vi kan gøre ved det jeg kan ikke love noget som helst men jeg vil gå ind i

om det er noget der skal eller kan ændres

jo jeg har lyttet til det her bestemt og det er så mit svar i forhold til den del om

jeg bare sige at jeg har stor anerkendelse og respekt for de partier der vil tage ansvar og ikke

hvor man netop sammen med andre kan lave nogle gode brede løsninger der også holder stik efter et valg og det er

med et andet job og det vil jo sige at man kan risikere at stå med

titusindvis af folk der får ret til et fleksjob fordi de ikke kan

mindre end tolv timer om ugen og det er igen det der med hvor

hvor grænsen så skal være om det skal være tolv timer eller ti timer eller otte timer eller fem timer

ikke være så lavt som det er i dag det tredje punkt

på fuld tid og kun kan arbejde

ja tak herre finn sørensen på min tidligere arbejdsplads før jeg kom ind i folketinget

og hvis ikke virksomheden har andre steder

skal væk fra firmaet men det skal aftales

det kan der være nogen rimelighed i hvis man har et godt fleksjob og

stå til rådighed for anvist fleksjob

sanktionsreglerne afskaffes

modtagere stå til rådighed hvis der er

ikke der er nogen på ledighedsydelse der har noget imod hvis man får anvist et fleksjob

herre finn sørensen også have at ledighedsydelsen skal være ens for alle

højeste dagpengesats så jeg går selvfølgelig ud fra at det er

ikke støtte forslaget

gerne vil lave om på fleksjobreglerne

ikke kan klare sig på arbejdsmarkedet

enlige forsørgere med ingen eller en uanvendelig uddannelse der får ret til revalidering når de har modtaget kontanthjælp eller uddannelseshjælp

virker i dag jeg tror at hvis vi får

få en ordentlig revalideringsindsats jeg

ministeren lyttede efter her det gjorde ministeren så ikke

for ministeren hvis ministeren vil høre efter

revalideringsindsatsen igennem for der er rigtig mange der kan have gavn af at få

den bliver ikke brugt på den måde som det var tiltænkt ude i kommunerne der er alt for få der får lov til at få en revalidering og man skal se på

på revalidering frem for alle mulige andre tiltag jeg ved godt

opfordre ministeren til at vi får set revalideringsindsatsen

igennem

afbrød ministeren i hans samtale men sådan er det når vi har beslutningsforslag eller lovforslag der skal igennem

men desværre

det er nok kun ressourceforløb i de oplagte tilfælde men man skulle måske se på om ikke man kunne fjerne den her forståelse af at man går helt ned

når man sender folk i i fleksjob

at genindføre den mulighed der var tidligere at hvis du kom til skade eller på anden måde blev invalideret ude af stand til at bestride et fuldtidsjob på den virksomhed hvor du er

var der en mulighed for at du hvis du ellers kunne blive tilkendt fleksjob af kommunen kunne fortsætte på den arbejdsplads den mulighed har man fjernet med reformen det kan du først hvis du har været ansat på særlige vilkår i tolv måneder

med ordføreren om det her med timegrænsen hvis jeg kan nå det grænsen er jo sat vi er nødt til at sætte en grænse for ellers kommer vi jo ikke ud over den situation vi har i dag

fordi det er rimeligt at sige at hvis du har en arbejdsevne der er så lille

kan du ikke forsørge dig selv og din familie det kan du bare ikke på tolv timers ordinært arbejde det er jo derfor at den er sat så jeg vil da gerne høre ordførerens bud på hvor man så kunne sætte grænsen hvis vi ikke skulle sætte

fleksydelse for de resterende timer

hvis man har under tolv timer

at visitere folk til med fleksjob skal

til et fleksjob men det er jo ikke

fyrsteligt det er men det centrale er hvad skal man kunne tvinge borgerne

lidt tættere på med fem timer vi kan måske diskutere et eller andet der det bliver interessant hvad de øvrige ordførere siger

det er egentlig derfor så det er et spørgsmål om hvordan man vælger sine ord

første januar to tusind og tretten er jo at skabe en mere rummelig fleksjobordning hvor

med en meget lille arbejdsevne kan få

deres ressourcer bragt i spil det betyder jo at det er muligt at ansætte borgere

på under ti timer om ugen i de såkaldte minifleksjob de små fleksjob er rettet mod borgere som har en nedsat arbejdsevne men hvor der stadig

en vis form for udviklingspotentiale i dag er det jo således at omkring sekstentusind borgere er ansat i minifleksjob og bidrager til

det er helt afgørende for venstre at vi sådan set fortsætter med denne succes nu er der sekstentusind borgere som tidligere ville være parkeret på en

er med til at bidrage til det arbejdende fællesskab det glæder vi os over i i venstre så

et forslag om en ændret revalideringsordning

er jo at finde den kortest mulige vej tilbage til arbejdsmarkedet for borgere som ikke længere kan varetage deres job

revalideringen kunne indeholde en

uddannelse eller et virksomhedsforløb og dermed også et krav om at

andre tilbud der kan hjælpe borgeren med at komme i beskæftigelse gennem de seneste år har vi

har været faldende det mener jeg skal ses i sammenhæng

forbedret

den ændrede brug af revalideringen fører jo til

end vi har haft tidligere men også til at vi ikke mener at vi skal gå om bord i enhedslistens beslutningsforslag det mener vi sådan set vil gøre

den baggrund kan venstre ikke støtte de nævnte beslutningsforslag og jeg skal hilse fra de konservative

omskoles hvis han får en opkvalificerende uddannelse for eksempel så han kan komme ind

manglen på faglært arbejdskraft det ville være rigtig godt og en god investering for samfundet men det er vel ikke

en sådan familiefar der skal forsørge sin familie og har halvstore børn

det er jo det der er så godt ved den revalideringsordning så det er vel ikke rimeligt at sige at de andre tilbud er lige så gode

at vi sådan set har opnået en en succes som jeg

er blevet omtalt nok sekstentusind mennesker er nu

kommet ud og er blevet en del af det arbejdende fællesskab

glæder mig over at det faktisk er lykkedes at lave reformer der gør at vi har øget antallet af mennesker der nu bidrager i stedet for at vi bliver ved med

for at vi mener at fleksjobordningen er perfekt eller at man ikke kan finde eksempler på borgere som man synes

en bedre behandling det kan man godt

tale om en relativt ny

som stadig væk er ved at blive indfaset enhedslistens beslutningsforslag trækker efter vores opfattelse i den forkerte retning som vi læser

vil det øge antallet af mennesker som kommer på førtidspension og derved øge antallet af borgere i danmark som kommer længere væk fra arbejdsmarkedet

at der er behov for det stik modsatte der er sådan set behov for yderligere reformer som får folk væk fra overførselsindkomster og ind på arbejdsmarkedet

den seneste reform en ganske attraktiv ordning

med fem timers arbejde om ugen som får

fleksjobordningen en indkomst på omkring tyvetusind kroner om måneden

det niveau man har når man arbejder på helt ordinære vilkår i et

med det in mente at forligskredsen jo hele tiden vurderer ordningen og udviklingen i den

kan vi ikke støtte de beslutningsforslag der er blevet

at man fortsætter med med at lave reformer som bringer folk tættere på arbejdsmarkedet herunder også af de ordninger som

vi taler om her

og tolv til tretten lavede en række forringelser

man må sige at mange af de store udfordringer vi ser inden for førtidspensionen og fleksjobområdet hænger direkte sammen med at man har valgt at spare så meget på udsatte og fattige danskeres muligheder i forbindelse med fleksjobordningen finder alternativet det rigtig positivt at

vil gøre det muligt at fortsætte direkte på fleksjob på sin nuværende arbejdsplads hvis man bliver syg

det blev ændret i to

syg under sociale kapitler og særlige vilkår i en år

i det øjeblik en medarbejder bliver så syg er det bare med at få

en medarbejder ofte mister jobbet hvis vedkommende

det er måske indført fordi nogle virksomheder snød med ordningen eller hvad ved jeg eller brugte den

her har man så indført det som jeg

kalder en ondt i bagdelen politik det er når man gør livet surt og besværligt for rigtig mange fordi der måske er nogle ganske få

at sikre at mennesker der bliver syge kan få et fleksjob på deres egen arbejdsplads og vi synes også godt om at man vil involvere jobcentrene mere i at hjælpe borgerne med at finde fleksjob og i forhold til forslaget om en styrkelse af revalideringsindsatsen

gavner muligheden for revalidering

unge med handicap folk med kronisk sygdom enlige forsørgere og mange andre udsatte i forhold til at få støtte omskoling og mulighed for at genindtræde

nå ja så ryger flertallet sig en tur kan jeg se

notere sig at partierne der står bag reformen

fleksjob også når vi taler fleksjob erkender at det måske ikke er helt som det skal være alt sammen der er negative eksempler men så

men i hvert fald tak til alternativet og også dansk folkeparti der kan se nogle gode takter i det vi har lagt frem her angående fleksjob

vil jeg gerne lige forholde mig lidt

kigge på tallene at antallet af

og at antallet af fleksjobbere stiger men er dog ærlige nok til at indrømme at den stigning jo først og fremmest skyldes

til de her fine tal vil jeg sige de er forhåbentlig udtryk for en succes det vil enhedslisten kun glæde sig over men vi ved jo faktisk ikke rigtig noget om hvordan

vi ved ikke præcis

ud i de her fleksjob af ganske få minutters og ganske få timers varighed og hvad er konsekvenserne for disse menneskers liv og deres helbred hvad ved vi egentlig om det det var vel nok værd lige at undersøge inden man siger at nu har vi en kæmpe succes så skulle man måske også grave lidt i hvad baggrunden er for den voldsomme stigning det er jo en kendsgerning og det var enhedslisten med til

sige at når nu man havde lavet sådan en dårlig reform så burde vi

de her minifleksjobbere af sted og derfor

den har haft for stigningen i antallet af fleksjob og hvad sker der nu hvor bonusordningen

udfaset det skal man jo nok lige undersøge inden man siger at det her er en kæmpe succes

viser de eksempler som jeg også tidligere nævnte og flere endnu hvis man vil læse ankestyrelsens undersøgelser også af

at tilkende folk førtidspension

borgere at gøre som har en minimal arbejdsevne og igen med det samme argument som ved ressourceforløbene med at hvis kommunen vurderer at de kan udvikle

et fleksjob uanset hvor mange omkostninger det egentlig har

vil jeg gerne have lov til at nuancere det skal i hvert fald undersøges nærmere og det må vi jo så stille nogle spørgsmål til

jeg kan ikke nå at læse det hele op men det er da et

dokument går jeg da ud fra ellers

må vi jo bede om at få det frem det er dateret

sætter lo og ftf jo fingeren på mange af de ømme punkter i den her ordning omkring minifleksjobbene

problemet er at arbejdsgiveren kan have et ønske om at holde timetallet for fleksjobberen kunstigt nede for at spare penge

betale for det antal timer han har fleksjobberen så

der nu i vejen med det i princippet sådan set ingenting bortset fra at det jo giver en voldsom forskelsbehandling på arbejdspladsen men problemet er jo at arbejdsintensiteten er noget kommunen fastlægger og hvis nu arbejdsgiveren kan få ansat en fleksjobber på syv otte

ni timer mens vedkommende i virkeligheden har en arbejdsevne på tolv femten timer ja så har arbejdsgiveren jo en betragtelig gevinst

sker der tit det ifølge ilo og ftf og det bygger de jo på indmeldinger fra de lokale fagforeninger at

timetal fleksjobberen er ansat på reelt ikke svarer til fleksjobberens arbejdsevne så det er vel også et forhold vi skal kigge på

dem der reelt kun kan arbejde ganske få timer så handler det måske om at den i virkeligheden bliver overtaget om man så må sige af fleksjobbere som har en højere arbejdsevne det var jo også noget der blev advaret kraftigt imod da den her ordning blev indført i sin

spørgsmålet om fastholdelsesfleksjob et andet vigtigt

at antallet af fastholdelsesfleksjob er faldet ganske drastisk og det er jo klart når man indfører sådan en spærreregel

sådan er der flere andre

blandt andet jo spørgsmålet om den forsvarsløse position som fleksjobberen befinder sig i fordi fagforeningerne blev ekskluderet fra muligheden for at forhandle på fleksjobberens vegne det

er blevet fjernet og det er jo en yderst negative ting

meget sårbare borgere at gøre

det synes jeg er relevante indvendinger jeg håber sandelig at partierne bag reformen

på de kritikpunkter der ligger her og at vi får en mere realistisk vurdering af fordelene ved den her ordning i stedet for bare

at så og så mange tusinde er kommet i minifleksjob til vores forslag har jeg jo allerede under ordvekslingerne kommenteret noget af det

siger at hvis man ikke har en arbejdsevne der overstiger det så skal det være frivilligt om man skal tvinges ud i et

en rimelig grænse men vi er da også åbne for at diskutere med andre partier for eksempel dansk folkeparti om vi kan få fastsat en anden grænse som måske ikke helt tilfredsstiller det men som i hvert fald kan blive et redskab imod

at kommunerne tvinger folk ud i de her fleksjob selv om de reelt ikke

den med fastholdelsesfleksjob har jeg argumenteret for og det tror jeg egentlig

er det jo ærgerligt at se at en ordning som alle fagfolk

bliver brugt mindre og mindre og det er jo fuldstændig rigtigt som nogle ordførere fremhævede at det er et resultat af at man har indført nogle andre ordninger der skal bruges

så lever det jo op til hensigten men spørgsmålet er om det er fornuftigt

som der er almindelig enighed om

den viser at to år efter at mennesker havde gennemført en revalidering

var seks ud af ti i ordinært job

og yderligere en i ordinær uddannelse

lo har så også prøvet at undersøge det og det er

undersøgelse fra to tusind og ni den er ikke helt så positiv men viser dog

et år efter at revalideringen afsluttet er mere end fyrre procent af de tidligere revalidender kommet i beskæftigelse og det tyder jo igen på i hvert fald en langt langt højere jobeffekt af den her ordning end af for eksempel ordningen om ressourceforløb hvor

under tre procent afslutningsvis vil jeg da gerne takke for en

konsekvenserne af de her reformer jeg tror at alle ordførere er klar over at debatten

ikke er slut med det hvis jeg skal komme med en generel bemærkning

vi har jo flere gange fået at vide at man er med i et forlig

kan vi ikke støtte det fordi vi er med i et forlig

spillereglerne og det samme vil jo gælde for enhedslisten i de forlig vi er med i så må man selvfølgelig respektere forliget eller også må man tage den konsekvens at man opsiger forliget og siger at til et folketingsvalg kæmper vi for at få flertal for noget andet så står vi frit det er fair nok sådan fungerer det jeg synes bare det er betænkeligt at når vi kigger på ordninger der handler om lønmodtagernes tryghed når de bliver arbejdsløse og syge

og efterlønsreformen

et flertal et stort flertal i det her folketing der har bundet hinanden op på nogle ordninger som helt tydeligt har nogle negative konsekvenser for lønmodtagernes tryghed som efter enhedslistens opfattelse er blevet voldsomt udhulet

af reformer af efterløn dagpenge og så videre

er jo kun to løsninger på det den ene er at der er forligspartier der mander sig op og siger det går simpelt hen ikke det her nu skal vi have ændret den lovgivning og tager kampen til et folketingsvalg og den anden

vælgerne sammensætter folketinget på en anden måde for ellers vil vi jo komme til at leve i årevis med nogle reformer der har en helt klar og tydelig samlet virkning som jeg er ret sikker på ministerens tal vil dokumentere

at det der sker med alle de her reformer

ordninger som ligger på dagpengeniveau

og at gruppen

vokser det er en tendens vi allerede kan se når vi kigger på de enkelte reformer

meget spændt på at se hvordan det samlede billede bliver når ministeren svarer på mit spørgsmål

er tilvejebragt blandt andet gennem de reformer vi taler om her

på førtidspensions og fleksjobreformen på en

tror det var tre en halv milliard

at foreslå som millionærskatten det bliver ikke noget problem når man ser på hvilke lettelser den ti procent rigeste del af den danske befolkning har fået igennem de sidste femten år og når man ser på hvordan uligheden vokser i det her samfund samtidig med at vi samlet set bliver mere velstående pengene er bare placeret de forkerte steder så hvis vi fordeler al den velstand vi har

bliver der også råd til tryghed for lønmodtagerne både når de bliver arbejdsløse

herre finn sørensen nævnt det her med fastholdelsesfleksjob

tolv månederskravet ikke gælder hvis der er tale om en nedsat arbejdsevne som følge af akut opstået ulykke eller sygdom og

formålsløst at gennemføre ansættelsen i tolv måneder på særlige vilkår

forhindre mennesker i at gå i fleksjob på en to

tyve timer med deres forslag her i dag

ved med at tale om at man ikke kan komme i fleksjob hvis det er under ti eller tolv timer

det meningsløst der er mange mennesker der er startet med en

det er blevet til femten eller tyve timer og de er nu blevet en del af et arbejdende fællesskab

så hvor ordføreren har læst at enhedslisten vil forhindre mennesker i at få fleksjob a få timers eller minutters varighed det det går ud på her er at det skal være frivilligt

ti eller tyve timer det er jo fantastiske historier og dem skulle vi tale

hele er

bare sige at jeg glæder mig over at der stadig væk er partier tilbage i folketinget der faktisk tør tage et ansvar for at vi får flere ud

et beløb der hed ti milliard kr så det er ikke småbeløb jeg synes det er useriøst

uden at anvise nogen form for realistisk finansiering det er ikke det politiske i det man er fri til at mene hvad man vil politisk

herre finn sørensen ikke uddybe eller i hvert fald redegøre for hvad herre finn sørensens holdning egentlig

beslutningsforslag af den her karakter

finansiering og jeg er

man af den opfattelse at man er klogere

økonomer vi uddanner på landets universiteter der må borgerne jo så gøre op med sig selv om de mener herre finn sørensen og kollegaerne i enhedslisten virkelig er klogere end universitetsuddannede økonomer

en ny millionærskat nærmest den mest useriøse så hvad er der ellers man kan tage fat

det fornuftige i at kaste milliarder efter nye kampfly

det bliver ikke noget problem at få finansieret de her forslag der er allerede mange mange flere penge end vi kan nå at bruge på de her